er nærmest en besværgelse der kommer hver gang bare vi siger det igen og igen så passer det nok

jeg medgiver gerne at det er en meget hyggelig og god historie det er en lys og glad og tryghedsskabende historie for det er jo historien om at det hele nok skal gå og hvis det ikke går så går det nok alligevel men historien er falsk og med risiko for at fremstå som lyseslukker vil jeg i dag hævde at den danske kultur er rystende svag eller rettere den er blevet svag i takt med

ved at opgive at forsvare den dansk kultur er jo i sin kerne et skønt sammensurium af de nordiske myter det gamle grækenland den mosaisk kristne tro af bibelhistorien af den europæiske oplysningstid af vor egen historie af højskolebevægelsen og andelsbevægelsen

igennem tiden har lagret sig i vores bevidsthed og som blandt andet har indpodet os tolerance langmodighed og en naturlig respekt for anderledes tænkende alt det som har betydet at vi til stadighed stiller spørgsmål til tilværelsen at vi ustandselig udfordrer autoriteter at vi ofte besvarer spørgsmål med nye spørgsmål at vi igen og igen tvivler på egen formåen for er vores kultur nu også værd at samle på der er jo andre kulturer der virker meget stærkere der er nogle der i den grad går

hvad gør vi så i den vestlige verden

vi passer godt på ikke at blive for rørstrømske for helt ærlig hvem er vi

det er da det mindste vi kan gøre når det nu betyder så meget for de mennesker der bekender sig til islam og

altid efterfølgende bekræfte hinanden i igen at vi har en meget meget stærk kultur og at den ikke sådan lader sig hvirvle omkuld men jo dansk kultur er i disse år ved at blive hvirvlet omkuld og det er netop anledningen til at vi har indkaldt til denne debat i folketinget hvor vi stiller spørgsmålet til statsministeren hvordan forsvarer vi dansk

nogle vigtige spørgsmål der er rejst det optager i den grad også regeringen og det er måske mere relevant end nogen sinde før at få diskuteret i en tid hvor historisk mange mennesker søger mod europa og mod danmark jeg sagde jo i min

nytårstale at migrations og flygtningekrisen måske største og mest komplicerede krise vi endnu har set i dette århundrede det var store ord men jeg tror de

genklang hos de fleste jeg vil insistere på at det er os selv i danmark der skal bestemme hvilket land vi er selvfølgelig

og vi skal undgå en situation hvor vores land defineres af en folkevandring mod europa vi skal passe på danmark det er også derfor jeg vil kæmpe for at lede danmark gennem flygtningekrisen på en måde så vi kan kende vores land mens krisen står på og genkende det når vi er igennem

det er en kompliceret opgave

er også en bunden opgave for vi er udfordret det presser vores økonomi når vi skal bruge milliarder og atter milliarder på flygtninge

fjernes det råderum som vi ellers har kæmpet så hårdt for at tilvejebringe så begrænses vores muligheder for at udvikle det danmark vi holder af

den ene dimension men den anden dimension er jo vores sammenhængskraft som i den grad også udfordres når mange kommer hertil med en meget anderledes baggrund

er det

her tænker jeg ikke på om man fejrer jul eller ramadan eller om man hedder henrik eller hassan eller hvilken mad der bliver sat på middagsbordet hjemme hos familien jeg tænker på de helt grundlæggende værdier der definerer vores samfund frihed og frisind ligestilling og ligeværd demokrati ytringsfrihed ansvar for fællesskabet det er jo sådan set de stærke danske værdier som har skabt vores historie og som vores fremtid også skal hvile på og som jeg medgiver er udfordret fordi vi

anden måde står med det mærkelige dilemma at andre kan man sige bruger vores værdier til at søge at bekæmpe dem

helt grundlæggende mener jeg jo at hvis man ikke kan se sig selv i de her værdier hvis ikke man vil respektere dem

bør man stille sig selv det spørgsmål om man skal være her

en af fordelene ved at leve i et demokrati og et åbent samfund

igen og søge derhen hvor man vil

det skal tidligt gøres klart for alle hvilke forventninger vi stiller til nye borgere i danmark og derfor er det centralt at flygtninge kender de rettigheder de demokratiske principper og ligestilling mellem kønnene som gælder i danmark det skal ske tidligt det skal ske

på asylcentret og hvordan vi gør det bedst er jo et af de elementer som vi for tiden drøfter med

markere nogle grænser det er også derfor vi heller ikke skal acceptere at der på vores asylcentre for eksempel kan være fjorten årige piger der bor sammen med langt ældre ægtemænd

derfor bekymrer det mig og det har det gjort gennem lang tid at der i vores harmoniske land findes lommer af ghettoer og parallelsamfund hvor andre værdier hersker jeg brugte selv det udtryk da jeg var statsminister sidst at man har fornemmelsen af at der er nogle steder hvor der er slået en slags huller i danmarkskortet

hvor for mange forsørges af det offentlige hvor for få år har et arbejde hvor demokratiet modarbejdes hvor politiet mødes af sten hvor mennesker ikke selv kan bestemme hvem de vil gifte sig med hvor dansk ikke er det mest forekommende sprog det skal vi bekæmpe

dansk politik uden den her regering hvor man har talt lidt mindre åbent om det

for når der er slået huller i danmarkskortet

og jeg synes vi er nødt til at sige helt åbent at nogle udlændinge er lettere at integrere end andre

al mulig lovgivning der angriber den personlige frihed

hele den tradition tilbage fra grundtvig og kold udfordres jo hvis harmonien i vores befolkningssammensætning

derfor er det regeringens sigtelinje at opnå en bedre balance i udlændingepolitikken det er en nøgle

den ambition er blevet yderligere understreget af migrations og flygtningekrisen krise som er dybt kompliceret og som kræver flere svar

findes internationalt det bidrager danmark til vi er blandt de lande der flittigst stiller op når der kaldes på internationale styrker til verdens brændpunkter der pågår lige nu og her en diskussion i

vi er et af de få lande i verden der efterlever fns målsætning om udviklingsbistand vi er i topfem over donorer til ofrene for syrienkrigen

vi bliver ved med at presse på for at opnå løsninger i eu desværre er det langtfra altid den historie der bliver fortalt og derfor vil jeg gerne sætte en tyk streg under fakta nemlig at danmark gør

del og mere til det er vigtigt at få sagt også på en dag som denne fordi det første svar på det der udfordrer os er

dansk folkeparti liberal alliance de konservative og regeringen har sammen indført en ny integrationsydelse den gør det mindre attraktivt at komme til danmark

den sparer os med det aktuelle

flygtningepres for to milliard kroner i forhold til hvad der ville have været situationen med en fortsat sr regering og de samme partier og også socialdemokraterne har sammen strammet kravene til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse vi har sammen skærpet reglerne for at få permanent ophold og

en række yderligere stramninger det har vi gjort fordi vi mener det er rimeligt og fordi de vilkår der er i et land har betydning for hvor mange der søger asyl den erkendelse har bredt sig herhjemme og i stigende omfang også til resten af europa og det er en dimension i den her debat fordi antal betyder noget nogle udlændinge er lettere at integrere

det vil også være et faktum at der kommer flygtninge til

bringe antallet ned men der kommer flygtninge

et faktum at noget af den integrationsopgave vi står med

er en slags opsparet opgave som ikke bare knytter sig direkte til dem

til folk der har været her længe

derfor er der en kæmpe integrationsopgave som vi historisk ikke har løst godt nok og som vi skal anstrenge os mere på at

et bidrag fremadrettet kan være at få antallet under kontrol

det bedste værn mod de økonomiske og kulturelle og værdimæssige skred og udfordringer

set også i det lys at regeringen ikke er tilhænger af tanken om at isolere de flygtninge der kommer i særlige flygtningelandsbyer jeg tror det bliver dyrere det viser det grundlag vi har overleveret til folketinget men det skaber jo også en risiko for at vi selv understøtter opbygningen af parallelsamfund så vores udgangspunkt er klart

ikke er vejen frem vejen frem er en hurtigere adgang

med krav om at de skal forsørge sig selv for at undgå at de ender på langvarig offentlig forsørgelse de skal arbejde og tjene penge de skal bruge deres vågne tid på noget fornuftigt

gå rundt i passivitet og lægge øre til mørkemænd som taler had

er at alle der kan skal forsørge sig selv man skal tage ansvar når man kan det er en dansk grundværdi

derfor er det ikke godt nok

er hver anden ikkevestlige indvandrer der er i job mange af dem har været i danmark i ti

det er slet ikke godt nok at kun tre ud af ti flygtninge er i arbejde efter tre år vi må stræbe efter at mange flere nye flygtninge får et job det er regeringens sigtelinje at vi starter med at have den ambition at løfte dem der kommer netop nu op til et niveau der matcher det i øvrigt alt for ringe niveau vi har blandt dem der

her i forvejen

blive forbedret med to milliard kroner i

og tyve men det kræver jo en helt anden jobfokuseret indsats end hidtil man skal ikke kunne tale dansk for at arbejde tværtimod lærer man dansk når man arbejder og det forudsætter et godt samarbejde mellem virksomheder kommuner lønmodtagere og alle andre involverede vi står i en ekstraordinær situation og det

vores evne til aktuelt at håndtere det øgede pres der er på os er bestemmende for vores mulighed for at løse det problem vi

derfor er det regeringens udgangspunkt i trepartsforhandlingerne med

og arbejdsgivere og i drøftelserne med kommunerne om bedre integration at vi får sat det her jobmæssige fokus på tingene vi har et fælles ansvar for at løse problemerne

et land der hjælper mennesker i nød og et land som værner om den

at lulle os ind i et billede af at vores værdier er så stærke at de bare står af sig selv

er at vores værdier som vi har så kære i hænderne på de forkerte sådan set skaber muligheder for at prøve at bryde vores samfund

det første det skal føre os til er en bevidsthed om at antal betyder noget

nogle mennesker med en bestemt baggrund falder lettere til i det danske samfund end andre det er den første forudsætning for at kunne handle derfor er en stram udlændingepolitik

ligesom springbrættet til at få gjort noget ved de her problemer

også en stram udlændingepolitik der skaber den folkelige accept blandt danskerne der jo også er brug for hvis vi skal række hånden ud efter fremmede iblandt os hvis vi skal sikre tolerancen i vores samfund hvis vi skal blive bedre end vi har været

derfor vil jeg bare hilse denne forespørgsel velkommen jeg synes den er yderst relevant jeg deler på lange stræk spørgernes bekymringer jeg påskønner i øvrigt også vores tillidsfulde samarbejde om at skabe en ny balance i dansk udlændingepolitik

glæder mig oprigtig meget til at lytte til ordførerne for de forskellige partier og lytte til

mere operationelle bud der er på at løsne op for den problematik

omdrejningspunkt inden for de sidste uger nemlig den serie som tv to kører om grimhøjmoskeen

fortælles hvad der prædikes i modsætning til hvad

de selv samme imamer forklarer når de udtaler sig officielt hvor de skruer dialogmasken på og taler sødt og indsmigrende

de typer som ham har fundet ud af hvordan man med sukkersød tale udadtil fupper hele parnasset og det offentlige system sagt i al beskedenhed

i årevis vi har nemlig læst og forstået skildringer fra frafaldne som ahmed akkari og ayaan hirsi ali hvor de forklarer hvordan det foregår de blev dog hurtigt fejet til side og glemt

det lige godt mere hyggeligt at tro på imamerne som jo smilende forklarede at det slet ikke passede

de i øvrigt bare vil fred og dialog men nu må det selv for de allermest naive og godtroende stå lysende klart imamer som abu bilal lyver os alle sammen

i ansigtet når abu bilal tror sig alene med sin ulykkelige flok af hjernevaskede religiøse stakler så kommer hele svineriet hyldesten til enhver tænkelig og utænkelig form for vold og død halshugning

at grimhøjmoskeen er

is jihadister

rådhus springer rutinemæssigt rasende op og skælder ud på imamerne men tro mig der vil gå ganske kort tid så falder de alle sammen ned igen

bortforklaringerne støttet af alle de selvudråbte eksperter imamer vil stå frem og forklare at de blev misforstået og at den arabiske oversættelse ikke var korrekt og at det var taget ud af en sammenhæng og at han i øvrigt bekender sig til fred og dialog og mon så ikke man i aarhus kommune som man plejer finder et par millioner til nogle dialogprojekter det tror jeg men sagen glemmes nemlig at grimhøjmoskeen danner rammen om en volds og dødsforherligende kult

som sådan er den en første ud af mange der burde opløses og forbydes men tør folketinget gøre det nødvendige og tør regeringen det vil vise sig i forbindelse med det forslag til vedtagelse

skal præsentere jeg tvivler for sagen er jo som jeg nævnte i min begrundelse at dansk kultur i dag er rystende svag efter at vi gradvis er holdt op med at hævde den efter at vi er holdt op med at sætte rammer for udefrakommende mennesker her tænker jeg specielt på dem der bekender sig til islam idet det generelt sagt netop er tilhængere af denne religion der er dårligst til at tilpasse sig det moderne danmark og derfor stiller stadig mere urimelige krav og det går deres vej for når nogle forsøger at hævde dansk kultur

jeg ser frem til debatten og skal skal

fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget

pålægger regeringen som en foreløbig foranstaltning at opløse grimhøjmoskeen og efterfølgende i overensstemmelse med grundlovens § otte og halvfjerds stykke to og tre anlægge sag imod den til moskeforeningens endelige

den her grimhøjmoské har vi jo hørt om i årevis jeg kan huske

vi kan komme videre og også meget gerne tage fat på andre

sine børn at kvinder ikke må arbejde sammen med mænd og at man ikke bør melde sin ægtefælle til politiet hvis han er voldelig vi har hørt det før og nu hører vi

imamer der på dansk jord giver udtryk for ekstreme religiøse synspunkter der grundlæggende står i modsætning til de værdier og de demokratiske rettigheder og pligter vi bygger vores samfund på i danmark vi socialdemokrater mener at vi er nået til et punkt hvor vi må erkende at der er dybe strukturelle kulturelle og religiøse problemer

langtfra alle muslimer der bakker op om disse ekstreme synspunkter men der findes grupper hvor der er manglende ligestilling mellem kønnene en fatal mangel på blik for børneopdragelse og fornemmer man en grundlæggende dybere afstandtagen fra hele det danske samfund

og hvor piger og kvinder kontrolleres ned i mindste detalje vi har eksempler på sytten årige piger der sendes til pakistan og tvangsgiftes med ældre mænd tænk sig engang i dagens danmark hundrede år efter at kvinderne fik stemmeret er der unge piger der ikke selv bestemmer hvem de vil giftes med vi er nødt til at se i øjnene at vi har

at vi på nogle punkter er nødt til at begynde

at vi griber det klogt an det er vigtigt at vi anerkender at vi ikke kan lovgive om alt meget af det her skal komme nedefra og specielt er de nye generationer af unge udlændinge og nydanskere vigtige i socialdemokratiet er meldingen til de unge mennesker klar i har et valg i kan vælge at sige farvel til de forstokkede miljøer vælge demokratiet vælge at sige fra over for undertrykkelse gør i det skal i vide at vi står klar til hjælpe jer med alt hvad vi har i har et valg men vi har også et ansvar et ansvar for at sikre at samfundet er på jeres side hvis og når i træffer det valg

stærke og gode kræfter som bakker op om de danske grundværdier som støtter demokratiet og bakker op om ligestilling og holder af de danske frihedsrettigheder jeg tror på at langt de fleste muslimer i danmark er helt almindelige samfundsborgere jeg tror at langt de fleste muslimske forældre er gode forældre forældre som har tillid til deres børn

i livet det er gode kræfter som vi skal støtte

også familier hvor det ikke er sådan

den unge kvinde som gerne vil have en uddannelse en kæreste og i det hele taget retten til at bestemme

skal vide at der står et helt samfund klar til at hjælpe hende og støtte hende er hun fanget i et voldeligt ægteskab

kunne komme væk vi skal give hende sikkerhed og basis for at opbygge et nyt liv i socialdemokratiet

med dem der kæmper denne kamp for frigørelse hver evig eneste dag

men lige så solidariske vi skal være med ofrene i de her spørgsmål lige så hårdt skal vi konfrontere de reaktionære kræfter der er kilden til problemerne hvilket bringer mig tilbage til eksemplet med imamerne vi kan ikke se bort fra at kultur og religion betyder noget i den her sammenhæng masser af muslimer vil heldigvis argumentere hårdnakket for at islam intet har at gøre med de ting der bliver prædiket i de ekstreme miljøer i danmark og heldigvis for det men det ændrer ikke på at religionen i nogle moskeer reelt bruges til at forkynde budskaber om undertrykkelse og antidemokratiske holdninger det må vi bekæmpe det skal vi bekæmpe

alle med et ansvar og en aktie i den her problemstilling må yde mere og blive mere effektiv vi skal også

gøre mere vi socialdemokrater ønsker at stoppe udenlandske hadprædikanter ved grænsen

ikke kunne komme til danmark og opfordre til hellig krig eller kamp mod demokratiet vi foreslår også en form for autorisationsordning hvor religiøse forkyndere skal gennemgå et kursus og bestå en test om danske værdier inden de kan få autorisation til at forkynde i danmark en autorisation

loven til sidst skal jeg sige at socialdemokraterne venstre liberal alliance og de konservative støtter følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at der fortsat skal føres en konsekvent udlændingepolitik så integrationsopgaven kan håndteres

ikke opstår parallelsamfund det forventes at alle borgere i danmark respekterer frihedsrettigheder ligestilling mellem kønnene og demokratiske

at regeringen og folketinget i langt højere grad skal bekæmpe antidemokratiske og ekstremistiske miljøer som for eksempel omkring grimhøjmoskeen i aarhus

forstyrrer den offentlige orden sædeligheden betyder jo de grundlæggende værdier man har i samfundet det moralkodeks der er i samfundet og det der er problemet i grimhøjmoskeen men også i andre moskeer

mod grundloven så jeg vil høre

bemærkninger er til det mener

i grimhøjmoskeen går ud over

så åbner det jo nogle nye muligheder for

at komme efter de her miljøer for

har samme definition af hvad der så er moralsk

også er medlemmer som argumenterer for at man gerne må slå børn det er jeg meget imod og det finder jeg

jeg jo fuldstændig enig i det

man kan med henvisning til at man udøver sin religion

vi kan være enige om at der er nogle grundlæggende værdier i det her samfund som vi skal stå vagt om

det som et eksempel på at der jo godt kan være forskel selv blandt medlemmer af dette høje ting på hvad man synes er moralsk

er

bestemt ikke er enige

at vi her i det her ting har diskuteret revselsesretten ganske ofte også inden for de

siger jo at det selvfølgelig er en meget relevant diskussion og

ikke forstå hvorfor ordføreren bliver så så ophidset over

i forhold til eksempler fra andre lande

da klart at jeg ikke lige kan pege på noget andet land hvor man har formået

løse de her problemer tilfredsstillende men det er da i hvert fald klart at jeg heller ikke

der er heller ingen løsninger det er klart at i nok

men i har jo ingen løsning jeg har faktisk i min tale påpeget et par konkrete eksempler på ting jeg tror

i forhold til hele diskussionen

vi vil gøre alt hvad der overhovedet står i vores magt for

stopper for de ting der foregår der vi vil endda heller ikke udelukke at man at man lukker stedet hvis det

kan foregå inden for grundlovens rammer det går jeg ud fra også herre

af at det er strengt nødvendigt at få

i arbejde så hurtigt som overhovedet muligt

værdidebat hvordan flygtningelandsbyer som

integrationen og skal bidrage til at vi fortsat kan understøtte den her

røde kors som jeg ikke tror mange vil beskylde for at være imod integration jo også

aflaste kommunerne de står lige nu med

nogle enorme problemer specielt i forhold til at finde egnede boliger

hvert fald ikke godt for integrationen at placere mennesker

villaer ting som som ikke er holdbare i længden

en bufferzone hvor vi indretter nogle lejre og diskuterer med hinanden hvordan vi kan gøre det bedst muligt sådan at de mennesker der skal skal bo i de her landsbyer

omkringliggende samfund herunder vigtigst at

man sagtens kan forestille sig at at

for eksempel den opgave der handler om at få integreret børnene i skoler vil man nemmere kunne håndtere nogle steder hvor der er andre steder

med at så kommer der en ny integrationsplan i morgen hvor man ikke adresserer problemet

håndfaste tiltag der kan tages lovgivningsmæssigt i forhold til eksempelvis at få lukket den her moské

det signal til de miljøer der

lige huske på at selv hvis det kunne lykkes at lukke den her moské er

ikke murstenene der taler det er ikke murstenene der prædiker det er de mennesker der er i dem derfor handler det måske i lige så høj grad om mindst

at få adresseret det problem og det er det vi for eksempel

en forening med en vedtægt og hvad der ellers findes

her ting alligevel derfor bliver vi nødt til at gå op imod det derfor bliver vi nødt til med de virkemidler som jeg refererede i min i min tale

bekæmpe det her og der er det jeg må sige at der ser jeg altså ikke at dansk folkeparti har nogen

der rent faktisk lytter til og man kan heller ikke afvise at det kan sprede sig

for eksempel foreslår en autorisationsordning hvor vi sikrer at

de vil blive testet i det og det er også klart at hvis man så bryder loven

hadprædikanter der kommer fra udlandet ikke skal kunne få adgang til danmark

det er igen meget konkrete forslag vi lytter også gerne

det er da i hvert fald et par nye forslag

andre steder hvis man vil ud af de her miljøer skal man kunne komme ud af dem

ikke er rundkredspædagogik eller noget som helst andet det synes jeg egentlig bare er helt almindeligt både snusfornuftigt

jeg lidt om ordføreren måske ikke overser

selve problemet nemlig at der jo er en stor gruppe måske endda intelligente mennesker som

og aktivt tilvælger sharia som jo er alt andet end demokrati der er en en hårdkogt gruppe som ikke

at få uddybet lidt mere konkret lidt mere håndfast

er for nogle hjælpemidler eller virkemidler jeg synes der blev omtalt før

hvordan vil man helt håndfast sætte ind

kan man jo aldrig vide det gør det formentlig ikke men jeg tror på at at grundlæggende set vil det alt andet lige mindske tilstrømningen til de radikale miljøer hvis integrationen virker og det vil sige at dem som gerne vil integreres skal vi selvfølgelig

kan for at få integreret vi skal også gøre det i forhold til dem som måske er på vej ud på et skråplan eller som ikke føler sig hjemme i det danske samfund eller ikke har et job eller ikke har nogen former for fællesskab der skal da være alternativer jeg tror at det er den eneste måde man kan få en integration til

betyder antallet noget

blandt andet at bakke op om en stramning af

for familiesammenføring det er ikke fordi vi egentlig synes at det er nogen særlig rar ting at gøre eller at noget virkemiddel vi egentlig havde ønsket os at skulle tage i brug men det er noget vi finder er nødvendigt fordi antallet som det ser ud nu er så stort som det

at alle advarselslamper må lyse i forhold til grimhøjmoskeen

den såkaldte aarhusmodel hvor kommunen tilsyneladende har et tæt samarbejde med grimhøjmoskeen

sige at man burde lukke grimhøjmoskeen men jeg kommer

om hvad socialdemokraternes holdning egentlig er her i dag under debatten hvor man tilsyneladende ikke vil støtte

vedtagelse som dansk folkeparti kommer med

udsendelsen men i øvrigt også de mange andre gange

overbevist om at det lige netop er det de gør hvis ikke de virker ved vold

måske ikke beviser for så opfordrer de i hvert fald til vold de opfordrer til

så er herre dan jørgensen ikke enig i at det netop er situationen og at man lige netop i til vedtagelse dansk folkeparti kommer med bruger grundloven til at sige at foreningen og moskeen skal

nøjagtig lige så stort og så melder spørgsmålet sig

hvis vi giver mennesker et alternativ hvis man tilbyder dem en livsstil som er mere attraktiv og som gør at

vil langt de fleste vælge det frem for at gå

af ekstremisme betyder det at alle vil vælge det nej det gør det desværre ikke

håndtere dem med de hårde virkemidler men mon ikke også herre naser khader vil være enig med mig i at under alle omstændigheder

mildt afskyeligt her prædiker imamer om stening fysisk afstraffelse af børn udanske kønsroller og andre ting der ligger så langt fra de danske værdier som man overhovedet kan forestille sig man skulle faktisk næsten tro at

den her debat men det har de jo ikke det

det også vigtigt at understrege at den her debat jo ikke handler om grimhøjmoskeen den handler om værdipolitik som helhed danmark er bygget på et fundament af frihedsrettigheder her i landet må man ytre sig som man

opføre sig som man vil så længe man holder sig inden for lovens rammer den kultur har

og rettighederne gælder både for folk som jeg er enig med og for dem som jeg er rygende uenig med derfor må vi også besinde os når vi bliver konfronteret med den voldsomme virkelighed som desværre findes i rabiate miljøer rundtomkring her i landet shariatilhængere salafister syrienskrigere de findes derude og de skal bekæmpes men de skal bekæmpes på den rigtige måde

gjort op med de selvlærte mørkemænd hvis man kan kalde dem det der kalder sig imamer og går rundt og giver obskure råd om at man ikke skal gå til politiet hvis man bliver slået af sin ægtemand

italesat at der findes folk i danmark som rent faktisk synes at pisk og stening er en passende straf for utroskab alt det skal vi have gjort noget ved for det hører ganske enkelt ikke hjemme i det danske samfund værktøjet for venstre er for det første at minimere asyltilstrømningen

jeg glad for at vi har vedtaget en lang række tiltag de seneste måneder som har ført til at danmark i dag nok fører den mest konsekvente udlændingepolitik i nyere tid og at danmark derfor kun har modtaget cirka en tiendedel af det asylpres som for eksempel vores naboland sverige har

vil vi slå hårdt ned på ekstremistiske miljøer

glad for at justitsministeriet påbegyndte et arbejde inden de her optagelser blev vist på tv

venstres politik bliver ikke bare ført

tv udsendelser men på baggrund

styrket integrationen og der er jeg også stolt af at regeringen er i gang med den nok mest omfattende reform

det er vejen til motivation vi engagerer os med arbejdsgivere og fagforeninger og fjerner bureaukrati i kommuner

men det er også vigtigt at understrege at integration for venstre også går den anden vej de mennesker der kommer til danmark har selv et ansvar for at lære og respektere den danske kultur og levevej de har selv et ansvar for at indordne sig under danske normer og værdier det vil jeg gerne sige meget meget klart med de ord

føre en konsekvent udlændingepolitik så integrationen kan følge med vi skal arbejde for at alle i danmark respekterer frihedsrettigheder ligestilling mellem kønnene og de demokratiske principper og vi skal modarbejde de antidemokratiske og ekstremistiske miljøer i danmark derfor bakker venstre selvfølgelig også op om den tekst som

så hamrende naivt

en opfordring til venstres ordfører og til regeringen

og det virker ikke nu bliver man nødt til at finde på nogle nye redskaber i forhold til at komme efter de her mennesker

vil jeg bare høre hvad mener venstre mener venstre

når

sin butik halvtreds meter længere nede ad gaden og fortsætte fuldstændig uanfægtet

ved brug af almindelig dansk lovgivning

er også derfor jeg er glad for at politiet i østjylland er gået ind i sagen men det løser jo ikke problemet

kan løse problemet uden at lukke moskeen synes jeg også det er fint

er jo ikke bare ét problem det er jo moskeen der er problemet

de ting der kommer fra moskeen og derfor kræver det her er en meget meget bred vifte af tiltag

kom i gang er begyndt at kigge på

noget der er vist i tv der skal komme og de tiltag skal selvfølgelig have tid til at blive arbejdet igennem det er desuden tiltag som

ligegyldigt om man fejrer jul eller

man ikke sidder i et parallelsamfund derhjemme på høj overførselsindkomst det er derfor vi er kommet med den nye integrationsydelse som blandt andet også skal minimere antallet af asylansøgere der søger mod

jeg ved at venstre går utrolig meget op i sproget

ikke rigtigt at de mest rabiate imamer i england taler ganske udmærket engelsk og de mest rabiate imamer i frankrig er altså rigtig gode til fransk og de mest rabiate her er altså gode til

af organiseret kriminalitet og bandemiljøet hvor man netop er kommet det til livs ved en bred

man løser heller ikke situationen omkring rockerne ved bare

problemet løst så nemt er det desværre

bare på grund af det her populistiske fokus der er på lige netop grimhøjmoskeen det her problem stikker jo så meget dybere end grimhøjmoskeen det det er noget der foregår

det er noget der også har rødder i at man sender

det er opfordring til til vold mod kvinder det er en opfordring til vold mod børn

fælleseuropæisk ramme herunder også med med tyrkiet vi kigger på løsninger

synes jeg at vi i modsætning til for eksempel dansk folkeparti netop har den fornuftige tilgang fordi den både er international og

i hvert fald være et skridt på vejen nogle af de andre tiltag synes

lad os komme videre lad os se fremad lad os gøre det der skal til det

men hvad er det så der skal til hvad er det venstre har tænkt sig hvad er det regeringen har tænkt sig det synes jeg godt

kan komme i tvivl om når man ikke vil tage grundlovens § otte og halvfjerds seriøst som jo netop siger at foreninger der virker ved vold eller opfordrer til vold skal opløses

en forpligtelse for folketinget at tage den grundlov som er en ramme for hele vores samfund alvorligt

vejen for at man kan lukke grimhøjmoskeen hvis vi nu gemmer det der med det populistiske væk og

der i vejen for det er det ikke virkelig noget som de her mennesker har respekt for

at der er sket det og det har været ulovligt og derfor lukker vi moskeen

del af en langt større pakke men jeg er også

så tilfreds hvis man kan komme med en række tiltag der på anden vis tager hånd om om

opfordret til at støtte islamisk stat

de problemer der er i i grimhøjmoskeen kan snildt blive løst enten

gentagne gange og det gør vi så igen nu på baggrund af alle de ting der er kommet frem i offentligheden gennem tiden derfor

ud af herre dan jørgensen i dag men jeg synes alligevel det blev sagt så har vi et massivt flertal for at gøre noget som de her mennesker har respekt for de har jo ikke respekt for sødsuppe

hvorfor er det at venstre ikke siger yes nu har vi det flertal vi skal bruge for at lukke den

så ville jeg selvfølgelig ikke bare sige ja jeg ville juble et ja men men så simpel er

ikke i murstenene problemet ligger i de mennesker der kommer der og som prædiker der

bare fortsætte uagtet at man lukker moskeen som det eneste tiltag vel

godt undre mig at de løsninger eller hvad det er vi hører fra ordførerens side ikke er baseret på

er det jo sådan at man ønsker mere af noget som man har forsøgt forgæves

man det igen er det professionalisme er det en professionel tilgang til tingene spørger jeg bare

rigtig mange mennesker være bekymret over den her moské

man henviser til grundlovens bestemmelser jamen grundlovens bestemmelser

til før man forsøger det virker som om

af den organiserede kriminalitet i danmark bandemiljøer osv hvor det ikke bare er et spørgsmål om at gå hen og arrestere

kommer til udtryk i vores grundlov det er ytringsfriheden det er forsamlingsfriheden og det er religionsfriheden jeg tænker på menneskerettighederne som er formuleret i den europæiske menneskerettighedskonvention og som vi har inkorporeret i dansk lov retten til en retfærdig rettergang retten til familieliv

forbuddet mod diskrimination jeg tænker på de rettigheder som fagbevægelsen venstrefløjen socialdemokraterne

hundrede og halvtreds år retten til at

få en løn man kan leve af retten til ordentlige arbejdsvilkår retten til at organisere sig retten til at strejke for bedre vilkår det er nogle af de værdier som kendetegner det danske samfund og som enhedslisten mener vi skal arbejde for for at styrke i den sidste uges tid har der igen været fokus på grimhøjmoskeen og med god grund fordi de holdninger som udtrykkes af imamer der er fuldstændig uacceptable de står i modsætning til det vi har kæmpet for i generationer de er menneskefjendske de skal bekæmpes og heldigvis har politiet jo altså også meldt ud at de vil undersøge om udtalelserne om

stening af kvinder og vold mod børn er strafbare men det er ikke det eneste der skal gøres vi hører flere og flere stærke stemmer i den offentlige debat stærke stemmer med minoritetsbaggrund mennesker som blandt andet knokler for at gøre op med reaktionære kvindesyn som vi desværre ser i visse dele af minoritetsmiljøerne de stemmer skal vi lytte til og det de siger

sæt ind med oplysning allerede i folkeskolen sørg for at der er trygge exitprogrammer hvis unge som er radikaliserede vil ud støt de kvinder

mænd som tager opgør med familien sørg for at der er pladser på krisecentrene og som krisecentrene i øvrigt har påpeget i årevis sørg for at der også er muligheder når opholdet på krisecenteret er slut og der skal etableres et

imamerne er i øvrigt heller ikke repræsentative for alle de forskellige borgere som lever i danmark og som

er muslimer

at vi alt for ofte hører om at det for eksempel er svært for en muslimsk kvinde at få en islamisk skilsmisse med andre ord vi har at gøre med et bredere problem en bredere kamp for frigørelse end alene kampen imod den ekstremisme som kendetegner grimhøjmoskeen og som sagt er måske det allervigtigste vi kan gøre

støtte og lytte til de mange mænd og kvinder fra minoritetsmiljøerne som kæmper den her frihedskamp hver eneste dag hjælper det at lukke grimhøjmoskeen det har ligesom været et centralt tema i debatten i

de siger at det vil være sværere for dem at lave det antiradikaliseringsarbejde som de faktisk er ret berømte for også i resten af verden hvis man lukkede moskeen

man risikerer at den her ekstremisme

derudover tænk hvis det var så let ej altså

så fantastisk let at man kunne fjerne ekstremistiske holdninger ved at lukke en bygning det ville jo være vidunderlig dejligt for os alle sammen men holdningerne sidder jo ikke i murstenene

derfor synes jeg næsten det er at lade være med at tage problemet alvorligt når man så ensidigt fokuserer på og tilsyneladende tror på at man kan forhindre de alvorlige problemer eller hvad skal man sige bekæmpe ekstremismen ved at lukke en fysisk bygning til sidst vi har brug for en integrationspolitik i danmark som giver flygtninge og familiesammenførte en chance på arbejdsmarkedet vi har brug for en integrationspolitik som ikke skaber fattigdom som ikke holder flygtninge ude af de sociale sammenhænge hvor de kan møde danskere fordi de ikke har råd til kontingentet til sportsklubben eller ikke har råd til busbilletten eller hvad det nu kunne være og derfor er den nye fattigdomsydelse den såkaldte integrationsydelse for mig at se den helt forkerte vej at gå

fattigdom skaber isolation og isolation er sådan cirka noget af det dummeste man kan etablere hvis ønsket er integration på baggrund af det vil jeg på vegne af enhedslisten alternativet det radikale venstre og sf fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at der skal føres en udlændingepolitik så integrationsopgaven kan håndteres og der ikke opstår parallelsamfund alle borgere i danmark skal respektere frihedsrettigheder ligestilling mellem kønnene og demokratiske principper som nedfældet i lov folketinget konstaterer endvidere at regeringen og folketinget skal arbejde for at oprette fællesskaber

underbygger demokratiske værdier som alternativ til de

fra for eksempel grimhøjmoskeen med

jamen ingen af os tror jeg jeg tror da i hvert fald ikke at ekstremister med et reaktionært kvindesyn holder med et parti som enhedslisten der arbejder for at heteroseksuelle og homoseksuelle skal have samme rettigheder som arbejder for kvinders frigørelse og

som arbejder for at transpersoner

over personer med psykiske sygdomme det ville være meget mærkeligt

jeg efterlyser bare en øjeblikkelig

ud i sandet som det har gjort alle de andre gange vi har fået beviser for

jeg kunne godt tænke mig at enhedslisten simpelt

at opfinde en hel masse forklaringer på

ualmindelig dårlig idé at lukke den moské fordi man ville

risikere og det er deres antagelse at det her radikaliseringsarbejde som man måske kan kalde det

og jeg synes at det arbejde som østjyllands politi udfører er vigtigt og godt og fortjener anerkendelse altså

ville virkelig synes det var fantastisk vidunderlig dejligt hvis man kunne fjerne ekstremistiske holdninger ved at lukke en bygning men det tror jeg

og jeg synes næsten det er

når vi hører meldinger fra miljøerne omkring krisecentrene om at det stort set er umuligt eller i hvert fald meget svært

som kvinde at få en islamisk skilsmisse og det begrænser sig som sagt ikke til grimhøjmoskeen så at der er behov

med reaktionært tankegods kan man sige i en langt bredere sammenhæng end bare

problemet er og den prækes jo ikke kun i grimhøj den prækes også andre steder

ikkeaccept af de her frihedsfjendske holdninger hvis vi lukker grimhøjmoskeen når der nu faktisk er mulighed for det inden for grundlovens ramme hvorfor

er en bredere problemstilling som desværre kendetegner langt flere moskeer i danmark og som for eksempel handler om at det er meget svært

med muslimsk baggrund at få en islamisk skilsmisse og at frihedskampen derfor er bredere og måske i virkeligheden også vigtigere og større end hvis det kun handlede om få ekstremister i grimhøj hvor kommer holdninger fra

et meget stort spørgsmål jeg er i hvert fald helt sikker på

at de holdninger jo befinder sig nede i kælderen det er jo

det som de her udsendelser har vist at de befinder sig nede på kælderniveau

i forhold til det omkringliggende samfund og i forhold til medierne

samarbejde med myndighederne men altså både østjyllands politi og så det

og venstre faktisk udtrykt

det samme fra talerstolen i dag hvilket gør mig glad nemlig at arbejdet med at bekæmpe den her slags holdninger som imamerne i

bekæmpe den sociale kontrol som man risikerer følger med i kølvandet på det

meget større og meget sværere

jeg synes næsten at det er useriøst når dansk folkeparti med sådan en hel flok repræsenteret i folketinget alle sammen står her og påstår at man kan løse problemer med ekstremistiske holdninger ved at lukke en bygning men altså det ville være utrolig lækkert for os alle sammen hvis det var rigtigt

den her ekstremisme at vi fra folketingets

fra politikernes begynder at tage alvorligt hvad det er vi har med at gøre og det vil sige får lukket de her trossamfund jeg er helt sikker på at det er noget som man vil kunne forstå i de her miljøer i langt højere grad

en almindelig rundkredspædagogik det må

gøres som jeg sagde i min tale

vigtigste vi kan gøre for at understøtte den her frihedskamp er at lytte til de synes jeg meget stærke stemmer som kæmper den her kamp hver eneste dag og noget af det de peger på

tidlig oplysning og det er støtte og hjælp og veje ud til de unge mennesker som faktisk

handling i forhold til det

dybt undergravende det er for vores samfund at vi har moskeer ikke bare grimhøjmoskeen men også andre moskeer der prædiker de ting som går stik imod det som vi står for i det danske samfund med hensyn til integration med hensyn til respekt for kønnene

at at kæmpe for også i handling

men det ændrer bare ikke ret meget

tilstand som de mennesker der

johanne schmidt nielsen hvornår ser vi så enhedslisten fremsætte forslag og støtte

i folketinget der bekæmper de ekstreme imamer

jeg mener vitterlig det er naivt at tro at man kan løse de problemer ved at lukke en bygning for der er intet der forhindrer de mennesker som prædiker det had i at gå to huse længere ned ad vejen og prædike det samme had til gengæld er jeg meget glad for at østjyllands politi af egen drift

sagen op i forhold til de her imamer og undersøge om deres udtalelser er strafbare

til vold handling

peter skaarup der skal handling til der skal ikke bare

man løser nogle problemer ved at rive et hus

og jeg bruger meget tid på at tale med de mennesker som tager frihedskampene i de her miljøer nogle af de handlinger som de ønsker og efterspørger har jeg

menighed og dem de skal rådgive og

på at det altså ikke er nok med debat i det åbne rum

vigtigt at man virkelig sætter handling bag ordene for det er det eneste de mennesker har respekt for ikke bare i danmark men også i andre lande

til drab på jøder opfordrer drab på danske soldater

handling til der virker og fordi der er behov for handling der virker synes jeg det er temmelig trist at dansk folkeparti bruger så meget krudt på noget tomt pop nemlig at forsøge at bilde folk ind at man løser så alvorligt et problem

betyder noget hvad for nogle signaler man sender herindefra jeg synes det er meget uheldigt at toppen af det danske samfund herunder kongehuset står og

med de signaler som det nu engang sender både til befolkningerne i mellemøsten

allah destruer alle de zionistiske jøder de er ingen udfordring for dig og han sagde tæl dem og dræb dem hver og en skån ingen af dem få dem til at lide forfærdeligt der

der foregår i for eksempel grimhøjmoskeen siden har de kunnet fortsætte deres virke og nu har tv to så afdækket de uhyrligheder der stadig væk finder sted og hvad siger fru johanne schmidt nielsen så

sidder i mennesker fortryder fru johanne schmidt nielsen så at det danske samfund i år to tusind gav lige præcis abu bilal bilal statsborgerskab

hvad det er han har stået for hvad det er han prædiker for danskere og for folk med udenlandsk baggrund for at få dem til at være fundamentalistiske

står i modsætning til kvindefrigørelsen

står i modsætning til de frihedsrettigheder

og enhedslisten arbejder for at

det løser noget altså jeg tror det her problem er langt mere kompliceret end at man kan løse det ved at lukke en bygning og jeg savner lidt et svar på

spørgsmål som hedder hvad gør man så når de samme imamer bevæger sig to huse længere ned ad vejen eller bare sætter sig ind i dagligstuen eller i køkkenet og prædiker det samme had jeg tror det er fuldstændig afgørende at lytte til de mennesker som arbejder med det her hver eneste dag som arbejder med den her frihedskamp hver eneste dag

kontinuerligt jeg jeg er sikker på at nogle af de mange

har gjort i fortiden nu kan vi bare konstatere at sådan en person som prædiker det han gør og forsøger at fastholde parallelsamfund forsøger at fastholde at folk skal basere sig på

der er ingen tvivl om at når der kommer sådanne

må man fra samfundets side fra politiets side

kan betragtes som som opfordring til vold mod kvinder og mod børn

lytter jo normalt meget til politiet

som en mærkesag når nu østjyllands politi meget klart melder ud at de faktisk mener det ville være en forhindring for deres arbejde med afradikalisering hvis det lykkedes at lukke grimhøjmoskeen hvorfor lytter man

fred og fordragelighed og tolerance og og den slags men det der undrer mig lidt

er sandheden ikke at det skyldes misforstået hensyn til det man opfatter som en minoritet og at man derfor i alle disse år fra enhedslistens side ikke har villet gøre noget

de her ekstreme miljøer

går man ind for at slå kvinder hold da fast så er der godt nok mange millioner mennesker i verden som går ind for at slå kvinder selvfølgelig skal man som menneske fuldstændig selv have lov til at bestemme

nu handler den her debat jo om danske værdier det er vel faktisk noget af det der kendetegner danske værdier at vi har friheden til at vælge selv at der ikke kommer en eller anden stat og propper en religion ned i halsen på os jeg ville så i øvrigt ønske at vi fik adskilt kirke og stat men

og at der ikke er nogen politikere som tvinger os til at holde jul eller ikke at holde jul eller holde ramadan eller ikke

holde ramadan i forhold til det her med at lytte vi skal lytte for

og dem jeg lytter til og gerne vil handle på baggrund af er faktisk nogle af de unge mænd og kvinder som hver eneste dag tager nogle ret barske kampe

de hver gang skulle ud at finde en ny bygning det er ikke noget man bare gør i løbet af en enkelt nat der skal findes et nyt lejemål eller der skal købes en

det andet er der radikalisering allerede i dag i disse bygninger så selv om vi forsøger os med at lytte til relevante personer

her radikalisering i kældrene

ville det besværliggøre arbejdet med radikaliseringen næh måske ville det skabe nogle martyrer og dermed skabe bedre grobund for radikalisering jeg vil vanvittig gerne handle og jeg synes også at politiet skal på banen i de her sager jeg synes at politiet skal på banen hver eneste gang der er mennesker som opfordrer til vold

forstå de allerede nu er i gang med at være om jeg så må sige det synes jeg

sørg for at der også er muligheder

mænd eller kvinder har behov for politibeskyttelse

er ressourcer til det jeg vil meget gerne lave sådan

slået af sin mand til ikke at gå til politiet det synes

er også udtryk for nogle helt forfærdelige holdninger her i det danske samfund

er nødt til at tage nogle meget drastiske

grimhøjmoskeen kan man ikke fra enhedslistens side godt se at det her i høj grad også handler om det som egentlig bør være enhedslistens hjertesag nemlig

end bare om jeg så må sige

det at tale om stening er fuldstændig vanvittigt og strider imod

alt hvad man kan sige det danske samfund gennem generationer er bygget op om men jeg synes sådan set at det er mindst lige så alvorligt at der bredere

for eksempel er en meget lille grad af accept af kvindelig islamisk skilsmisse så det er en vanvittig vigtig ligestillings

jeg ved ikke hvor meget tid fru marlene harpsøe bruger på at diskutere med kvinder i minoritetsmiljøerne i danmark hvad vi kan gøre for at styrke frigørelseskampen

jeg tror de har nogle ret gode tanker om hvad man kan gøre og noget af det de peger på

er at styrke krisecentrene og at styrke de initiativer der skal til når man er færdig med at være på krisecenter de peger på at styrke exitprogrammer de peger på at styrke indsatsen

hvis dansk folkeparti vil tage ligestillingskampen så meget alvorligt at man vil tage de

stille de forslag sammen med os ville jeg synes det var helt fantastisk jeg ved der er en del kvinder i de her minoritetsmiljøer som har meget svært ved at få øje på dansk folkeparti i frihedskampen for dem fordi man jo blandt andet

kommer med udtalelser om at kvinder med tørklæde ikke må stå på den talerstol hvor jeg står lige nu det synes jeg

af det demokratiske fællesskab

møder rundtomkring og ved rigtig mange af de her møder hvor der har været kontroversielle talere eller hvad det nu har været har jeg bemærket

forskellige grupper og det har været meget ubehageligt en ting som undrer mig når alle ved at enhedslisten er meget politisk aktivistisk orienteret er

moskeer når der kommer den ene barske udtalelse efter

spørgeren fra dansk folkeparti har jo helt ret i at vi som samfund og som borgere også har en

til at forsøge at bekæmpe den slags holdninger

ligesom jeg synes det har været rigtig fornuftigt

til møder i danmark

at den slags aktiviteter og folkelige protester også er vigtige når det er ekstremistiske

de står i modsætning til vores politik

synes godt nok også at det er meget uheldigt signal regeringen får sendt når de tager ned og krammer med

en situation hvor der samtidig henrettes mennesker det strider mod alt hvad enhedslisten står for at føre den slags politik så selvfølgelig bekæmper enhedslisten ekstremistiske islamister de står for det helt modsatte menneskesyn

programmerne religiøse regler der står over verdslig lovgivning opfordring til vold imod børn kvinder der bliver sendt tilbage til deres overgrebsmænd

danske værdier særlig i forhold til indvandring må jeg jo sige at liberal alliance ønsker at danmark skal være et åbent samfund hvor flittige lovlydige demokratiske indvandrere kan komme til danmark og tage del i vores samfundsliv og arbejdsliv men vi må erkende at vi har et problem både med de skinbarlige islamister men desværre også med en langt større gruppe af muslimer i danmark der har forståelse for de synspunkter som islamisterne giver udtryk for heldigvis er der også masser af moderate muslimer dem skal vi alliere os med og de skal alliere sig med os på den måde kan vi gøre noget men det kræver mange flere ting

med en omgang bodegabrok

den ender med konkrete handlinger og løsningsforslag vi skal stå fast på vores egne værdier både i ord og i handling frihed frisind fravær af overgreb menneskelig ligeret og menneskelig ligeværd selvforsørgelse ingen accept af kriminalitet og ingen accept af dem der vil modarbejde folkestyret der skal være fuld ytringsfrihed for alle også for dem som vi er uenige med

ingen menneskeret for udlændinge at bosætte sig i danmark hvis formålet er at begå kriminalitet eller at undergrave demokratiet vi skal se på pengestrømmene i foreninger om der bliver givet penge fra offentlige kasser

gedulgte formål vi skal gå efter ulovligheder både personers og foreningers folk der opfordrer til vold mod børn kan vi selvfølgelig kun tage afstand fra der er tale om opfordringer til ulovligheder og overgreb mod mennesker og der er tale om strafværdige opfordringer vi skal droppe støtte til skalkeskjulsintegrationsprojekter hvor man i virkeligheden fremmer det modsatte af hvad man ønsker parallelsamfund i stedet for integration og deltagelse vi skal se på tilsynet med friskoler også i forhold til friheds og folkestyrekravet

vi sikrer os at der ikke bliver undervist i demokrati og frihedsundergravende ting i friskoler der får støtte efter dansk lovgivning

af en ordfører fra et parti der sætter dansk friskoletradition meget højt og endda i den seneste finanslov har kæmpet for flere penge til friskolerne vi skal droppe de særlige lempelige opholdsregler for religiøse forkyndere hvorfor skal det være særlig nemt at kunne komme ind i danmark bare fordi man kommer og vil prædike et religiøst budskab og vi skal altid hjælpe dem der har brug

grimhøjmoskeens grimhøjmoskeens

eller mangel på samme ifølge grundlovens § syv og tres hvor der jo

kvinder at

kvinder ikke kan få skilsmisse at polygami

handlekraftig og gøre noget imod

var at vi skal gå efter ulovligheder

personer og foreninger

forslag som det ligger i dag men det kan sagtens være det rigtige

grimhøjmoskeen hvis den ikke overholder grundlovens

bestemmelser i forhold til foreninger det har jeg tidligere været talsmand for i forhold til hizb ut tahrir og andre så vi er bestemt ikke berøringsangste

vi ønsker at tage en dialog med regeringen om om man eventuelt kan se på og undersøge om der er et sådant grundlag det vil vi gerne være

sådan sådan som det står i forespørgselsteksten

ikke et billede som vi genkender i alternativet

det grundlæggende sådan at der skal være plads til alle

ganske central værdi ved vores samfund at alle skal behandles med værdighed med respekt og tolerance uanset etnisk eller religiøs baggrund når vi taler om danske værdier er det også svært at komme uden om ord som solidaritet humanisme og empati

den grad værdier er blevet skabt over tid

er med til at fremme en kultur og et samfund hvor rummelighed og mangfoldighed

blandt andet ytringsfrihed og forsamlingsfrihed

jeg ganske vist bare mine almindelige briller på i dag men hvis jeg tager mine historiske briller på

det for mig helt tydeligt at selv om danmark jo er et meget lille land har vi altid været en stor nation når det har handlet om demokratiske værdier som frihed frisind og minoriteters rettigheder både i danmark i europa og i verden for eksempel var danmark det første land til at fjerne homoseksualitet på listen over psykiske sygdomme tilbage i nitten en og firs det var ni år før who og det er jeg faktisk glad for for jeg ser ikke mig selv som syg

ni og firs gik vi igen forrest da vi som det første land tillod homoseksuelle at indgå registreret partnerskab og hvem ved måske bliver vi også et af de første til at fjerne transpersoner fra sygdomslisten sådan som alternativet sammen med andre partier arbejder på i folketinget pointen er at vi i danmark gennem mange år har haft en stolt

alle mennesker skal have lov til at leve præcis som de selv ønsker det uanset om de er hetero eller homoseksuelle går med kalot eller kasket eller beder til gud eller allah derfor anerkender vi heller ikke den bagvedliggende præmis i denne forespørgselsdebat om at danske værdier er under pres og at danskerne tvinges til at ændre levevis som følge af indvandring tværtimod mener vi at de vigtigste danske værdier netop er at vi som samfund formår at rumme integrere og hylde forskellighed i samfundet mangfoldighed er en styrke ved demokratiet en styrke som ikke splitter men samler os alle behøver ikke at være ens men vi holder fast i at alle må og skal respektere de demokratiske værdier og spilleregler som vores land

kan man af uforklarlige årsager ikke finde ud af at leve op til de spilleregler

har vi heldigvis et velfungerende retsvæsen til at håndtere den slags heldigvis ikke et problem for langt størstedelen af alle de mennesker der kommer til danmark det er alle dem som opfører sig ordentligt og respekterer friheden til forskellighed

dem der ugentligt deltager i foreningsliv og sociale aktiviteter og det er dem der bidrager solidarisk til fællesskabet ved at gå i skole på arbejde betale deres skat og så videre jeg siger ikke at der ikke kan være udfordringer forbundet med at der kommer mennesker til landet sådan er det når folk

forskellige kulturer mødes for eksempel når der kommer flygtninge til danmark med krigstraumer som skal integreres og få en normal hverdag

netop husker de værdier vi har opbygget over tid nemlig rummelighed tolerance empati og frihed til forskellighed når vi i dag diskuterer forslagsstillernes påstand om at danske værdier er truet af den stigende mangfoldighed i samfundet det er vi som sagt ikke enige i

at leve som man vil gælder det så også de imamer som er blevet afsløret af tv 2 gælder det så også de anvisninger som imamerne giver til kvinder og mænd der tror på de islamiske love og som modarbejder alt det som ordføreren står og taler for på talerstolen nemlig tolerance fred

rigtig godt retsvæsen som kan tage sig af de ting kan gå ind og undersøge det og bliver der sagt noget her som er i strid med lovgivningen så skal der selvfølgelig handles på det det er det som er domstolenes rolle det

set de dokumentarprogrammer tv to har bragt de seneste dage og om

at danske værdier er under pres ellers vil jeg da gerne invitere herre rasmus nordqvist på kaffe så vi kan se de dokumentarudsendelser sammen og så drøfte om ikke

eksempel grimhøjmoskeen ja det skal vi

heldigvis derfor vi har demokratiske kanaler

spørgerens partikammerat

at bruge vores vores kultur meget mere aktivt og blandt andet se til gode lande som italien som jo netop bruger kulturen til at sige hvordan er det vi kan skabe en sammenhæng i vores samfund

drikker jeg gerne kaffe

ønske sharialovgivningen gennemført i det parallelsamfund som han er med til at repræsentere

det er det generelle billede når de tager rundt også i andre moskeer og afdækker forholdene så får man det samme

er det så ikke et mere generelt problem i de her parallelsamfund som det danske samfund og og kan herre rasmus nordqvist ikke se at

så må vi jo bruge andre midler til det det er socialt og det er kulturelt det er derfor at jeg igen som jeg spurgte venstres

ordfører om da han var på talerstolen også bare må sige at

hvis man er bekymret for danske værdier og

så samtidig vælger at beskære kulturen så kraftigt som man gør fordi kultur netop er med til at skabe sammenhæng i samfundet og er med til at udvikle vores samfund

ordføreren set det sikkerhedsapparat der er blevet sat op bare her på christiansborg har ordføreren hørt om alle de foranstaltninger man må lave i svømmehaller og børnehaver og så

i danmark kan det rummes inden for alternativets mangfoldighedsbegreb

ikke i orden at gå og prædike ting som er imod netop de værdier det danske samfund bygger på

skal domstolene og politiet træde ind hvis det ikke er ulovligt

jeg synes det er rigtig vigtigt når vi diskuterer det

vi er under pres hvis vi er bange for udviklingen jeg synes vi bliver nødt til at se på vores samfund

det altså ikke en statisk størrelse det er en dynamisk størrelse så hvordan kan vi

holde fast i de ting vi mener er vigtige i de værdier som vi sætter pris på i vores samfund og så samtidig selvfølgelig lade det inspirere og udvikle sig over tid

når

jo også komme ind i det der inkluderende fællesskab og

det er jo lige præcis alternativets løsning der bare kuldsejler i

netop fordi den er med til at skabe integration den er med til at skabe fællesskab og den er med til at skabe en samtidskultur

nok godt få dem om aftenen hvorfor skal vi spise frikadeller morgen middag og aften

vi kan løse noget på en pragmatisk måde her sløret

nødvendigvis kvindeundertrykkende

en ulovlig spillebule eller en ulovlig pædofiliforening eller en arrangør af hundekampe

sag

danskerne og danskhed et øjeblik

jeg tror det er jo mig der tror det at mange danskere ikke kan genkende deres land i de her dage uger

har en udlændingeminister som føler sig nødsaget til at fortælle danskerne at hun ikke vil

plomberne ud på mennesker som flygter fra krigens rædsler ja tak men ellers er alt tilladt regeringens forsøg på at skræmme mennesker i nød fra at søge til danmark er så udansk som det overhovedet kan blive for mig

et åbent land der tager godt imod mennesker på flugt danmark er jo dem selv og danskerne tager godt imod uanset hvad de stemmer

mange som hver dag hjælper til med at løfte opgaver rundtom i landet for at tage imod de flygtninge der kommer

danskerne kender danmark som et land med frisind og frihed til forskellighed

som et land hvor helt grundlæggende demokratiske rettigheder er mere end bare højt besungne idealer vi udlever dem rent faktisk og danske værdier kan ikke reduceres til frikadeller eller klaphatte

vi er vidner til som sætter rettigheder som vi har kæmpet for i århundreder overstyr vi har en udlændingeminister som ignorerer kritik fra ombudsmanden er stolt af at gå til kanten af konventionerne eller

men ikke mener de må arbejde mens de er der vi har en regering som støttet af socialdemokratiet og dansk folkeparti konservative og liberal alliance tillader frihedsberøvelse af mennesker uden nogen tidsgrænse for domstolsprøvelse regeringen og dens støtter undskylder den her stram så det skræmmer strategi

er nødvendig for at kunne integrere de mennesker som kommer til danmark men hvis der er noget som regeringens politik ikke gør så

at sikre en vellykket integration tværtimod skaber regeringens politik marginalisering og det er ikke vejen til god integration

regeringen selv har dokumenteret

som alle vi andre nyder godt af vi skal have de rabiate holdninger frem i lyset ikke gemt

med ord lov og ret det er dansk for mig

ikke tid til at sælge ud af vores danske værdier ytringsfrihed forsamlingsfrihed foreningsfrihed tværtimod

nogen sinde tid til at vi står fast på

ekstremisme og radikalisering vi skal være

hver dag og sige vi er på jeres

de gennemgår forskellige ting både hos læger og tandlæger og får udbedret deres tandsæt på det offentliges regning noget som danskerne ikke får lov til

så uretfærdigt at se hvordan man har sammenlignet det her med situationen i for eksempel nazityskland i nitten trediverne hvor man jo strippede folk for det de havde inden de forlod landet og dermed havde de ikke mulighed for netop at forsørge sig selv når de kom ud til det land hvor de nu var flygtet til der mener jeg også at det radikale venstre i høj grad har været med til at skubbe på den der vogn som også internationalt har bredt sig og på den måde har optrådt

ejendel eller andet fra nogen af de asylansøgere

der kommer til danmark hver dag det er der ikke derfor står jo ganske tydeligt at det her alene handlede om at skræmme mennesker væk fra danmark det synes jeg fremgik

venstre jo altid har kæmpet frihedskampen

især med henblik på de holdninger der kommer

tv to kører for øjeblikket om moskeerne og de ekstreme miljøer der er mit spørgsmål er til fru sofie carsten

det var jo meget overraskende for mig at det radikale venstre har kæmpet den her frihedskamp hvad

gjort for at bekæmpe de holdninger der kommer til udtryk i tv to udsendelserne

i folketinget stemte for det katalog

der handler om at bekæmpe radikalisering

så så snart der udøves nogen form for undertrykkelse vold eller lignende der tror jeg vi er enige om at man skal gå så langt som man overhovedet kan det er forbudt i danmark og det skal være muligt at skride ind og hjælpe de frihedskæmpere som nemlig har kæmpet hver eneste dag i masser af år og som findes i de muslimske miljøer som har muslimsk baggrund og har taget de debatter har taget de kampe er brudt ud af de miljøer og i dag arbejder for at få langt flere med jeg savner til gengæld dansk folkeparti i

fru sofie carsten nielsen bruger det meste af sin tid på at angribe dansk folkeparti og regeringen i stedet for mørkemændene i moskeerne er sandheden ikke at disse mørkemænd har fået lov til at vokse sig store mens de radikale har siddet ved magten

i radikale venstre og derfor støtter vi med alle vores kræfter de frihedskæmpere med muslimsk baggrund som har kæmpet i masser af år og det har vi gjort i masser af år og vi til at fortsætte med også når der ikke er tv på eller en forespørgsel

har opfordret til drab på jøder det er blotlagt i

og det foregår i det skjulte når han ikke tror der er kamera på når

en helt anden med den viden vi har nu mener fru sofie carsten nielsen så

og opfordrer til vold det kan vi heldigvis og det skal vi gøre og jeg håber han kan blive dømt og sat i fængsel jeg kommer ikke til at lave statsborgerskabsreglerne om så så dansk folkeparti selv kan vurdere hvornår de synes at mennesker

det er derfor vi har en tredeling af magten i danmark

det er så vigtigt at værne om vores

efter han blev statsborger har vi en viden om hvad han rent faktisk render rundt og begår begår at han

udtalelser om hvornår man må stene sin hustru og hvornår muslimer må dræbes hvis de begår forskellige

er i strid med sharialoven så spørger jeg på den baggrund hvis vi havde vidst det på det tidspunkt hvor han skulle have sin sag afgjort her i folketinget mener det radikale venstre så fortsat

gjorde vedkommende på daværende tidspunkt må jeg gå ud fra jeg var ikke i folketinget

det der har fundet sted og derfor et

og at der er en menighed at praktisere dem

det er menighed vi skal række ud til og have gjort så lille som overhovedet muligt for så er abu bilal jo

og så kan man køre videre i det spor det

intolerante danskere der ikke kan lide folk

en anden hudfarve og så videre og så videre så kan man køre i det der sædvanlige spor med

næsten alle danskere og det har jeg meget meget stor respekt for jeg synes det

problem når der bliver prædiket stening og at man må

og undertrykke kvinder og min løsning

det er at række ud til de mennesker som er i den menighed og blive ved med at kæmpe for at de får de samme frihedsrettigheder

svigter vi dem det jeg synes er rigtig foruroligende og tankevækkende ved den her debat

grundrettigheder for det er jo dem ekstremisterne

var der nogle der sagde nu kommer alle politikerne og siger det er forfærdeligt men det er jo fordi vi alle

synes det er forfærdeligt altså der er jo ingen der synes det er godt når der er personer i danmark der ønsker

indskrænke kvinders rettigheder personer der fylder unge mennesker med vanvittige forestillinger personer der opfordrer til børnevold det er der ingen der synes er godt og

den grundlæggende præmis for den her debat debatten startede jo med at handle om danske værdier det var det herre søren espersen havde indkaldt

er en dansk værdi demokrati at man kan stemme til valgene at mindretallet er beskyttet mod flertallet at man kan tale frit og at man kan forsamles frit og som en

studievært siger at jo mere uenig man er med nogen desto pænere taler man til dem en anden værdi for os har været ligestilling det har det været lige så længe jeg kan huske jeg kommer

til vores fødselsdage og synge sange om kvinders rettigheder

så det er ved gud noget man på venstrefløjen har kæmpet for altid derfor bliver vi da også påvirkede af det der sker

for sf er ligestilling mellem køn kvinders rettigheder

at tage en uddannelse en vigtig værdi for os en tredje værdi som ikke er blevet drøftet så meget er lighed som jeg synes er helt unik for danmark

en sidste og lige så vigtig værdi for os er frisind at vi tør udforske verden at vi tør udfordre de herskende samfundssyn at vi accepterer forskelligheder og forskellige seksualiteter det er nogle kampe vi har kæmpet i rigtig mange år jeg tror sådan set at

jeg tror sådan set også at de bakkes op af det store flertal det store flertal blandt kristne det store flertal blandt jøder

man skal tale åbent om hvor værdierne

udfordres af et forstokket samfundssyn som hører til andre steder i verden

personer som er her og taler om det og som jeg i bund og grund og det mener jeg helt ærligt ikke fatter hvad laver i danmark altså hvis det samfund de ønsker er så markant anderledes end

det kan man jo undre sig over især er vi bekymrede over kvinders rettigheder i de her miljøer der er en undersøgelse som als research har lavet i to tusind og

har skitseret forholdene for unge med anden etnisk baggrund halvdelen af de unge oplevede at de ikke måtte have en kæreste for deres familie hver fjerde oplevede at familien var med til at vælge deres ægtefælle og hver fjerde var decideret bange for at familien ville vælge en ægtefælle til dem mod deres vilje det synes vi er bekymrende og vi ved godt at det eksisterer og derfor synes vi også der er brug for

sådan set også man kan samles om på tværs af partierne og det vil jeg faktisk ønske man gør vi har nogle konkrete bud nogle af dem

fremlagt af enhedslisten og andre er blevet fremlagt af liberal alliance vi mener der skal mere fokus på demokrati i folkeskolen vi mener at man nærmest fra dag et skal have undervisning i ligestilling mellem

på matematikundervisning og lejrskoleundervisning så vi skal stille krav om

at piger uanset hvor de kommer fra også skal med på lejrskole man skal føre en aktiv skolepolitik

halvfjerds procent af eleverne der har anden etnisk baggrund for det tror vi faktisk skaber kulturelle problemer

specialtilbud til børn og unge under attende det skal være specialtilbud for unge piger der har oplevet kriser i hjemmet og som er blevet uretfærdigt behandlet der skal være specialbehandling boliger og plejefamilier til de unge

vi kan stå og blive enige hele vejen igennem debatten om at der er brug for et oprør mod det her men jeg tror det vigtigste

til de forældre som accepterer det og som sender deres børn på genopdragelsesrejse og så skal der et øget tilsyn med friskolerne som sikrer at det der bliver undervist i når der skal undervises i seksualundervisning og demokrati ikke er det modsatte altså antidemokrati og det at du

fri seksualitet så skal man gøre op med parallelsamfundene

at kvinder selv om det ikke er acceptabelt

starter på en uddannelse eller starter på et arbejde man skal stoppe ghettoiseringen og der mener jeg faktisk at nogle af dem der sidder herinde i dag også har et ansvar

flygtninge ud i andre områder end der hvor ghettoerne i forvejen er så det vil skabe flere parallelsamfund hvis man ændrer planloven så det bliver sværere at bygge nye billige boliger vil det også blive sværere at undgå de her ghettoer og vi har også et ansvar på venstrefløjen for vi har også bare set det ske eller set de her ghettoer komme gennem tiden

så tror jeg man skal give mere tid til socialrådgiverne rundtomkring

vi skal straffe imamerne hvis de gør noget ulovligt men den bedste straf vi kan give dem

at fjerne deres tilskuere altså fjerne deres grundlag for at tale det tror jeg man kan gøre ved konstant at være opmærksomme på de her unge mennesker

lærerne gadeplansmedarbejderne og sige lad

med at komme til de der antidemokratiske forelæsninger kom nu ud i fodboldklubben kom nu ud i den

det er nogle tiltag som jeg tror virker så

nogle folketingsmedlemmer der vil sige jamen de har jo ikke virket noget af det har vi altså bare ikke gjort før

straffe forældre der vil sende deres børn på genopdragelse og så videre det

meget gerne arbejde sammen med

altså hvordan forestiller socialistisk folkeparti

grimhøjmoskeen skal sendes på en uddannelse

som ikke ønsker at komme på en sådan uddannelse eller ikke ønsker at blive godkendt af den danske stat

for at give nogle mennesker som ikke

imamer en platform altså sige lad os prøve at uddanne mænd og kvinder i islamisk teologi men med udgangspunkt i et dansk samfundssyn som kan være et modsvar i den her debat jeg tror virkelig heller ikke på

i grimhøj men jeg tror faktisk netop i forhold til det der med at opgøret skal komme indefra at

de skal godkendes for at de kan få lov til at prædike i et trossamfund eller en forening i danmark

det trossamfund eller den forening så bruger en

forening eller man kunne straffe den pågældende imam man kunne inddrage opholdstilladelsen

se stemmer overens med grundloven og hvad ville det så have af konsekvenser for andre religioner skulle vi så også bestemme hvem der måtte tale i frikirkerne jeg er ikke ekspert i det område men

jamen hvorfor diskuterer vi det når alle ved at det ikke kan lade sig gøre det er jo ikke inden for grundlovens rammer umiddelbart i hvert fald den anden del er at jeg ligesom det også har været nævnt i debatten i dag frygter om det overhovedet vil have virkning jeg lytter jo til politiet ligesom dansk folkeparti plejer at gøre

i kampen mod radikalisering tværtimod

og læst op på siger forskerne dernede at det

er det blevet sværere at holde øje med hvad der sker

jeg mener der skal slås ned på men vi kan jo ikke lukke det inden for grundlovens rammer

underforstået at de mennesker der har

et formørket syn burde

den ultimative beskyttelse vi giver de her mennesker

tildele dem statsborgerskab

som vi meget har diskuteret og

synspunkter i forhold til stening af kvinder og

hvor sf stemte for og

stemte imod giver det ikke anledning til en refleksion i sf

altså om man går for vidt i forhold til hvem man giver statsborgerskab og dermed den ultimative beskyttelse

sende dem ud så kan man ikke komme af med dem igen eller bede dem om

åbenbart ikke begået kriminalitet som er et af kravene han har været selvforsørgende og han har

været her i en vis periode altså han har opfyldt de krav som vi

måde have været inde i hans hovede og forudset at han ville gøre de her ting i dag det kan jeg bare ikke se hvordan vi skal gøre og jeg synes heller ikke at vi skal gøre det for jeg synes bare uden at blive retorisk

muligheder for ytringsfrihed til at sidde

i lokaler hvor man ikke regner med der er tv på og prædike sharialovgivning i danmark i modstrid med danske love og regler og når der så kommer tv på

alle danske regler men det er jo fuldstændig afdækket at man ikke gjorde det og det er jo

vi skal skærpe de krav og at man måske skal vente i noget længere tid før man giver nogle af de her mennesker statsborgerskab eller at man skal give det betinget

statsborgerskabet tilbage igen er det tanker som

mennesker som er selvforsørgende som ikke begår kriminalitet

og en god værdi for det danske samfund

jo gå ud over alle dem det kan vi ikke og

i dag det tror jeg altså ikke han ville men

forhøre sig om hvad det er for nogle holdninger de her personer har så man i hvert fald gør noget altså for eksempel lave et interview med dem når de søger statsborgerskab med hensyn til hvordan de ser på den danske stat

også hænge det op på noget der er forpligtende altså noget der viser tilbage og siger at den person også har et ansvar

hvis man begynder at gå hen ad den der vej og man skal interviewe alle personer om deres holdninger hvad er det så for nogle holdninger der er okay og hvordan skulle det foregå altså det minder mest af alt om sådan et et george orwell tankepoliti

at hvis man har lavet noget ulovligt og mener noget ulovligt så kan man ikke skrive under på den loyalitetserklæring hvis man har lavet noget ulovligt kan man ikke få statsborgerskab

have statsborgerskab jeg taler jo ikke om at man ikke må have mulighed for at udtale sig

statsborgerskabet

statsborgerskab så er det da forventeligt at man anerkender de grundlæggende værdier som folkestyret hviler på og derfor synes jeg en screeningsenhed ville være fint og

en god idé det er ikke fordi folk ikke udtale hvad som helst men fordi der er nogle personer der

og hvis det

heller ikke mig der skal bestemme præcis hvad der skal til

der går en lige linje fra

firserne s slappe integrationspolitik over nitten halvfemserne s laden stå til og venstrefløjens arrogance over for kritikere og skeptikere og nullerne s fejlslagne integrationsprojekter og muhammedtegningerne i to tusind og fem til i dag hvor vi endnu en gang ser flere moskeer og imamer i det danske samfund afsløret som hyklere løgnere personer der taler med flere tunger vi har cirka en hundrede og tredive moskeer

faktisk okay jeg har familiemedlemmer der går i nogle af de moskeer er jo ikke alle der er slemme men der er nogle salafistiske islamistiske moskeer som ikke fungerer godt eksempelvis grimhøjmoskeen som jeg har advaret om i mange år efterhånden grimhøjmoskeen

islamisk stats ambassade eller islamisk stats rejsebureau op mod tredive af de unge danskere der er taget fra østjylland østjylland til syrien har været igennem den her moské

hvis aarhusmodellen var så god så forstår jeg ikke at der er omkring tredive der er taget ned til syrien fra østjyllandsområdet det der bliver sagt i de her salafistiske moskeer er jo ikke noget teoretisk de læser ikke op af noget der er sket før i tiden de fortæller faktisk om deres drømmesamfund om deres visionssamfund det er det man ønsker sig på et tidspunkt

her problemet ligger det er et visionssamfund med shariastraffesystemet hvor man blandt andet stener

hvad går stening ud på det er efterhånden

en kvinde der bliver dømt til døden bliver placeret nede i et hul i jorden bagbundet

og så begynder man at kaste sten på hende de små sten først og så de store indtil hun dør det er stening det er jo det som imamen fra grimhøjmoskeen drømmer om når han får sit visionssamfund

ikke harmløse visioner derfor er det enormt vigtigt at vi sætter ind over for moskeer som grimhøjmoskeen vi skal udvise tolerance og overskud siger man ja det skal vi i hvert fald over for dem der vil danmark og dem er der

jeg kender rigtig mange der bidrager rigtig positivt til det her samfund

og de skal ikke sættes i bås med dem der ikke vil danmark men jeg

lidt kritisk over for dem der klarer sig på et punkt og det er at de er alt for passive de burde komme ud og tage

fra moskeer som grimhøjmoskeen

de senere år er tusindvis af mennesker strømmet til danmark og de har meget med i bagagen lad os lige tjekke den bagage som nogle bringer med sig hertil

jeg mener at det er enormt vigtigt

vores frihedstraditioner

integration men assimilation men hvad angår det kulturelle og religiøse

det er vigtigt at vi siger at

grundlæggende frihedsværdier går forud for de religiøse man siger også at tillid er godt men kontrol er bedre det er uheldigt for hvem vil ikke gerne stole på sin næste men det er desværre tilfældet når vi taler om salafistiske imamer imamer omkring grimhøjmoskeen hvor man uddanner syrienskrigere hvor man taler om flerkoneri barnebrude vold mod børn og en masse mærkelige afstraffelsesmetoder i sådanne tilfælde

er kontrol faktisk bedst jeg mener at vi skal undersøge mulighederne for at lukke grimhøjmoskeen

det skal ske inden for grundlovens rammer vi

undersøge det vi skal prøve at finde ud af om det kan lade sig gøre

men det gør flertallet af publikum ikke i øjeblikket kan de bare komme ind fra gaden kvinderne og deres børn teenagere og lytte til de her budskaber vi skal gøre det så svært som muligt for dem

jeg mener vi skal gå efter dem på samme måde som vi har gjort

skat skal også på banen grimhøjmoskeen er ikke

godkendt trossamfund men den er godkendt som erhvervsdrivende forening og den driver altså landsskadelig propaganda for skattepenge

jeg er blevet kritiseret for at jeg vil begrænse ytringsfriheden der er nogle der har henvist til lars hedegaard mogens camre lars vilks hvad med dem du forsvarer jo deres frihed ja jeg har flere gange sagt til lars

det kan man også godt gøre en gang imellem ved at gøre ting som man måske tidligere ikke har gjort blandt andet at lukke

og hvor de problemer vi står med nu

som er et resultat af en indvandring og en fejlslagen integration jo bare forstærkes hvis ikke vi håndterer den aktuelle udfordring ordentligt jeg synes også

med det herre naser khader sagde her til sidst at jeg fornemmer

eller at realismen breder sig

flere ordførere har jo talt sig direkte ind i at her er der et problem men også at det er dilemmafyldt og det ikke

og så er der dog alligevel undtagelser

for mig var det

den radikale ordfører som i en debat omkring de her temaer nåede frem til at det mest udanske der findes jo så er regeringen og regeringens politik

måske er at vende tingene noget på hovedet

forholder det sig omvendt

set at den politik regeringen fører den

sit afsæt i en realistisk erkendelse af at hvis vi skal håndtere de problemer vi har set på det seneste

tage afsæt i at antal betyder noget så er vi nødt til at finde en anden og bedre balance mellem

stå vagt om nogle humanitære værdier som også er danske om at hjælpe men primært gøre det i nærområderne og forstå at hvis vi åbner vores dør for alle

eskalerer problemet men med den og få andre undtagelser fornemmer

at der er en ret bred erkendelse i folketinget af

nødt til at se på med stigende alvor

desværre er det jo ikke sådan at der bare findes fingerknipsløsningen

vi er nødt til at gøre noget mere for at bekæmpe radikaliseringen og vi er jo i gang vi har i fællesskab taget skridt på det seneste for at styrke den forebyggende indsats mod radikalisering og ekstremisme styrket pets muligheder for at engagere sig i det her vi har for nylig vedtaget to lovforslag der har til formål at styrke myndighedernes værktøj til at forebygge radikalisering

aftalt en række tiltag der skal forebygge at unge bliver radikaliserede og nok så meget også det som jo har været et tema her i dag at give en håndsrækning til de unge mennesker der gerne vil ud af de her miljøer

der åbner nu et nyt center

mere skal gøres fremadrettet

i de her kredse og når det finder sted er der selvfølgelig også brug for et

en del af svaret en anden del af svaret

er selvfølgelig med de myndigheder der har den opgave og i første række er det jo politiet at

forfølge de ytringer der er kommet frem på det seneste og vurdere om der er mulighed for at gøre et strafferetligt juridisk ansvar gældende

sådan må det være i et demokrati hvor vi i øvrigt har en grundlovssikret ytringsfrihed

at det starter der og jeg er bekendt med at man i politiet kigger på den her sag

gør det muligt allerede i dag at afvise folk ved grænsen der er en trussel mod den offentlige orden eller eller sikkerhed jeg tror vi skal skærpe vores

opmærksomhed på det her felt og derfor har regeringen også bedt myndighederne om hurtigt at overveje hvad vi kan gøre for at undgå at ekstremistiske prædikanter rejser ind

i danmark og jeg forstår at det arbejde allerede er i fuld gang og at embedsfolk i sidste uge blandt andet var i storbritannien for at drøfte de britiske erfaringer med en sådan ordning for ingen skal være i tvivl om at vi inden for rammerne af den grundlovssikrede ytringsfrihed slår ned på dem der træder ved siden af og vil undergrave vort

sit afsæt i at vi blandt andet

arbejdsløshed og kriminalitet identificerede de boligområder

det var sådan nogle kriterier der blev udhulet umiddelbart efter folketingsvalget i to tusind

som jo i virkeligheden dermed bidrog til at

regeringen arbejder på en

ny ghettoplan og det er et tema vi kommer til at vende tilbage til

senere i år

skal vi det her til livs og sikre os imod den her undergravning af danske værdier vi er vidne til så må man nok indrømme

ikke bare er én løsning der skal til så er der flere ting der skal til og en offensiv ghettostrategi der også tager sit afsæt i at definere

en ghetto med afsæt i det der jo egentlig er problemet nemlig at der er steder hvor dansk ikke er det mest forekommende sprog hvor børn vokser op med forældre der ikke går på arbejde og hvor kulturen ikke er dansk er i hvert fald den første forudsætning for at

så det vil være et vigtigt indsatsområde

også noteret mig at den her debat i høj grad har handlet om

og om man ikke bare skulle lukke og

bestemt også selv har tænkt og som jeg på mange måder synes lyder besnærende grundloven sætter selvfølgelig en ramme som vi må respektere

stille sig selv det uddybende spørgsmål om en ren lukning løser problemerne eller snarere skjuler problemerne og trækker dem ned under overfladen

er politiet jo i gang med at se på de ytringer som er

det seneste og regeringen har selvfølgelig den position

hvis man ytrer sig ud over kanten af det man må i det danske samfund og opfordrer til

at forstå at en lukning af grimhøjmoskeen i sig selv ikke løser det problem vi står med her det har en langt større kompleksitet det er baggrunden for at regeringen som sagt er på vej med at formulere en ghettoplan det er derfor regeringen på forskellig vis og jeg har nævnt det her med hadprædikanterne er ved

yderligere kan gøres for at følge op på den antiradikaliseringsindsats som vi

at vi siden valget har strammet op på en række andre forhold blandt andet at

de bestemmelser der skal til for at blive dansk statsborger for at foregribe et spørgsmål der eventuelt måtte komme

adgang til at få statsborgerskab ville have været i dag kontra dengang vejet op imod den nye lovgivning

hvert fald helt åbenlyst sådan at det der har været sigtet

aftalen om indfødsrets meddelelse har været

og stå vagt om at det at få dansk statsborgerskab er noget unikt

hvile på at man vælger danmark til og at vælge danmark til

tilvælge de forpligtelser som det giver at være en del af det danske samfund herunder altså at bekende sig til grundlæggende

demokrati frisind og

regeringen glæder sig til ved de relevante ministre

samarbejde med alle de partier der her i debatten i dag har meldt

vil kalde den realistiske side af

hvordan vi styrker danske værdier og hvordan vi bekæmper de ekstreme miljøer effektivt i stedet for i ministeriets enerum

udtænke endnu en ghettoplan det lader jo til at der er mange partier og mange folketingsmedlemmer som interesserer sig for det ville det ikke

debat vi har haft i dag være fornuftigt at indkalde partierne til en drøftelse så vi får styrket de danske værdier

radikale venstre øjensynlig mest mente at det mest udanske der fandtes var regeringens politik så det er måske ikke der

justitsministeren har en række relevante initiativer hos integrationsministeren har vi jo allerede et tæt og tillidsfuldt samarbejde om at stramme op på dansk udlændingepolitik kulturministeren har markeret behovet for en en kanon der

set tager sit afsæt i danske værdier så jeg vil gerne her give et tilsagn om at regeringen selvfølgelig vil være i løbende dialog og i første række selvfølgelig med vores parlamentariske

mod det danske samfund og så vender de sig mod

islamiske miljøer så det handler jo egentlig ikke så meget om at få dem ud af de miljøer det handler jo om at

de slet ikke tager derhen jeg bor selv i vollsmose vi har haft mange planer igennem årene og stadig væk forvilder de unge sig ind i de ekstreme miljøer fordi det er dem der har fat på rorpinden i de her

set ønsker at gribe ud efter det danske samfunds

muligheder og leve som

frisindede demokratiske samfundsborgere og der har vi jo brug for

at vi i satspuljeregi har sat ressourcer af

det her er ekstremt komplekst

abonnerer ikke på det synspunkt at det bare handler om job og uddannelse jeg er helt enig i at der også er en ideologisk udfordring og at det derfor også handler om at vi

og meget markant sige at nogle værdier er

end andre men det rokker ikke ved at der også er en dimension der handler om uddannelse arbejde og at der er forskel på at vokse op på en gade med danske naboer eller vokse op i en bebyggelse hvor etniciteten er sat sammen på en sådan måde

derfor er der ikke én løsning på det her der skal

ved at lave initiativer der bekæmper radikalisering ved at lave bedre tilbud til unge der gerne vil forlade miljøerne men jeg påstår ingenlunde

jeg her annoncerer at regeringen vil arbejde videre med alle disse temaer det

gøre i et samarbejde med de partier der deler vores analyse af at vi har en reel udfordring som vi ikke bare kan

har præsenteret nemlig at man

forlange at prædikanter skulle gennemgå et kursus i i danske værdier måske ikke så meget i håbet om at det ville ændre det store på deres attitude holdning og fremfærd men for at vi i hvert fald kunne sikre os at de var blevet konfronteret med de værdier og at de forstod

også fordi man så kunne binde det op på en autorisationsordning som man så i givet fald kunne fratage dem igen hvis

hvor folk rejser sig op og forkynder et budskab uden at have en autorisation uden at have en uddannelse og vi har en grundlov og vi har nogle ligebehandlingsprincipper så spørgsmålet er hvad er egentlig for nu at sige det ligeud de operationelle muligheder for at

være tøvende over for at sætte danske skattekroner i at opbygge en universitetsuddannelse der skal fremme

skal det jo være en åben uddannelse både for mænd og kvinder og allerede der tror jeg at man løber ind i en udfordring i forhold til at få projektet rigtig op at flyve spørgsmålet er om de mere ekstremistiske miljøer overhovedet vil anerkende en sådan uddannelse om den får legitimitet

jeg står ikke og lukker nogen muligheder

meget håbefuld på at det er det det der løser tingene jeg

i danmark og prædiker had forfølge dem med alle de muligheder vi har for at nægte dem indrejse og udvise dem igen og der er faktisk nogle muligheder og det skal vi undersøge vi undersøger i øjeblikket om vi ikke kan komme

den vej og så skal vi jo forfølge dem der krydser linjen mellem at bruge deres ytringsfrihed inden for rammerne af det man må og de facto flytter sig derhen hvor man opfordrer

ikke bedømme juraen i de udtalelser vi har set på det på det seneste men har bestemt en forventning om at

altså først og fremmest et muligt sanktionsmiddel som måske kunne hjælpe i retning af nogle af de formål som jeg forstår statsministeren

stille knytter sig til noget lidt andet nemlig hvad med de kvinder som er fanget i i voldelige forhold og

regeringen være med til at sikre bedre muligheder for

udvidelse af krisecentre mere opsøgende arbejde fra

trækker den rigtige vej eller om vi vi

bare får nogle ekstremistiske miljøer der ligesom slår sig fri af

statsautorisationsordning og siger vi bestemmer selv og vi skal nok

jeg tror at vi til stadighed kommer til at se

på hvad vi gør og på om det vi gør er godt nok kvantitativt og kvalitativt i forhold til at hjælpe unge det gælder både unge

som tager et oprør mod

familie for at insistere på at leve et mere dansk liv

der er jo et nyt exitcenter

åbne over for at diskutere fremadrettet altså i forbindelse med finanslov og satspulje om mere kan gøres

at når unge tager så meget

og så meget mod til sig at de tør vende ryggen

til et miljø de er opvokset i som ikke står mål med de frihedsgrader vi

danske samfund så har vi også en forpligtigelse til at være der

er åben over for at vi fremadrettet kommer til at diskutere

fuldstændig parallelt med at når unge der er blevet fedtet ind i kriminelle miljøer

vores danske værdier

men jeg har den opfattelse at i hvert fald

den betydning men det som statsministeren også siger

antallet betyder noget at det betyder noget hvor mange vi lukker ind i vores samfund hvor mange flygtninge der kommer til danmark

vi netop kommet med et rigtig godt forslag som jeg håber statsministeren og regeringen vil støtte og derfor vil

flygtninge om året fordi vi netop ligesom statsministeren erkender at der simpelt

er en grænse for hvor mange vi kan tage imod i forhold til hvordan det reelt påvirker vores samfund og hvor mange vi reelt er i stand

et målepunkt for at jeg synes tallet skal være lavere jeg indrømmer fuldstændig at

også vist sig virkningsfulde i den forstand at hvor man for eksempel

så vi en noget mindre stigning i danmark men tallet er for højt og det kæmper vi for

selv har gjort nu også med grænsekontrol

insistere på at der findes europæiske løsninger jeg tror også at mulighederne for at finde dem i dag er bedre end de var for bare et halvt år siden for ligesom man kan fornemme at der er kommet en ny realisme i folketingssalen så er der også en ny realisme på vej i europa jeg vil ikke stå her i dag og låse mig

sige at det det tal vi har i dag er for højt og jeg vedstår

at det tal vi havde da vi havde folketingsvalg sidste år

det er rigtig rart men når jeg så hører

er statsministeren

med socialdemokratiet i at det er en ny form for erkendelse og realisme her i folketingssalen når

selvfølgelig lever op til danske værdier og

vejleder

i at man ikke skal gå til politiet hvis man oplever at få tæsk af sin mand ligesom han

vejleder kvinder i at holde sig fra arbejdsmarkedet fordi

kan komme til at arbejde sammen med mænd er det en ny form for realisme

femten år efter at vi begyndte at stramme udlændingepolitikken og lavede en fast og fair

udlændingepolitik og måtte høre meget for det har en folketingsdebat her i dag hvor der ret

udtalt siges

bare sige at da vi i to tusind og et

rydde op i en udlændingepolitik der dengang lå i ruiner

og familiesammenføringsregler

var der kun opbakning til det

og der fornemmer jeg i hvert fald at der er

en større grad af realisme til stede lige nu

statsministeren nævner i sin svartale her at der er en række ting som skal undersøges yderligere og det har

det betyder også at man ikke i dag vil stemme for dansk

og så efterfølgende tage det retsopgør som det så også af grundloven følger man skal men det man kunne gøre var at man

altså man kunne bede rigsadvokaten om at genoverveje muligheden for at lukke grimhøjmoskeen og jeg vil bare spørge statsministeren om en af de ting han vil tage med i sine overvejelser efter debatten

at man kunne bede rigsadvokaten om at genoverveje

det man må sige efter tv to dokumentarudsendelse

information frem at det er afdækket hvordan man

når offentligheden er på man formulerer sig

danskerne om os andre altså selvom man måske er dansk statsborger

danske samfund og stiller sig på den måde

muligt at bede rigsadvokaten om at genoverveje muligheden for at skride ind over for grimhøjmoskeen så kunne vi jo i det mindste tage det skridt og

lidt længere end end før

principielle reservation ved klogskaben ved bare at lukke en moské

jeg har givet udtryk for her i dag at

godt om i forhold til

skaber man martyrium for

man bør tænke ordentligt igennem men det første sted at starte er det at vi nu har nogle udtalelser

vi alle sammen tager afstand fra og som vurderet herudefra altså fra fra min position og jo i hvert fald

med almindelig lægmandsøre rummer ret præcise anvisninger på at gøre ting som ikke er lovlige i det danske samfund og det synes jeg

har en integrationsminister der her forleden som reaktion på de her ting

synes at moskeen skal jævnes med jorden

og hvis det så løber ud i sandet og der rent faktisk ikke rigtig sker ret meget

efter en enkelt bemærkning eller noget lignende

og migrationskrise har brugt al vores politiske energi på at stramme opholdsvilkår og andet for at prøve at få antallet under kontrol så det ikke vokser os yderligere ud af hænderne så handler det om at angribe de radikaliserede miljøer

politiet og andet der gør det muligt

gå ind i de radikaliserede miljøer omkring exitprogrammer med videre og jeg står her i dag og annoncerer at vi nu kigger på hvad vi kan gøre mere i forhold til bekæmpelse af hadprædikanter

skal vende tilbage til det står i regeringsgrundlaget om en ghettoplan som er tro over for de værdier der var i vores to tusind og ti plan altså hvad var formålet med at lave en ghettoplan

kan følge op på det så jeg har ingen ambitioner om at noget skal løbe

i sandet men jeg har altså heller ikke nogen ambition for nu at give en meget åben analyse om at stå her og stille et eller andet i udsigt om at vi bare lige gør et eller andet hvis ikke jeg har en sikker viden om at vi også kan levere på det efterfølgende

til de mennesker der misbruger vores

netop er sagt mange af de her ting mange gange

men det har andre regeringer jo også sagt tidligere

socialdemokratisk radikal regering som lod tingene sejle selv om de sagde at de ville gøre noget på det her område

det jeg godt vil bede statsministeren om

at hun egentlig synes at man skal jævne grimhøjmoskeen med jorden så er der et indhold i det

det ikke bare nogle ord så har regeringen faktisk tænkt sig at handle efter det hvis ikke nu

vi har et politi politiet kigger i øjeblikket

som jeg er oplyst på de konkrete ting der nu er rullet ud og rullet frem og så må man jo se hvad er handlemulighederne der vi ser selv på hvilke yderligere initiativer

tage inden for en lovgivning vi i fællesskab allerede har strammet op som

mere jeg har annonceret at vi tager det her alvorligt og kigger på det men at stå her og konkludere

i øvrigt også på hvad der ville være et meget usikkert juridisk grundlag i

hvad rækkevidden af den danske grundlov er at nu tager vi bare initiativ til at lukke en moské for så at vågne op om to dage og finde ud af at juraen

altså hvis det var det der skete

set være at stille en handling i udsigt som vi så ikke kunne levere på og så ville

præcis modsat af det vi gerne vil opnå

og vi afdækker på forskellige ressortområder hvad

af handlemuligheder og jeg udelukker ikke nogen skridt men jeg står heller ikke og annoncerer at vi kan træffe en politisk beslutning

og der vil jeg spørge statsministeren om

allerede at vi gør det samme som

at det skulle være sådan i danmark og det er jo en mulighed når de andre lande

på trods af mulige eu regler der skulle forhindre

så kan danmark vel også

udlændingelovgivningen som vi selv har lavet så har vi visse handlemuligheder og

gøre det mere operationelt kan vi gøre tingene mere

en hårdere stopper ned end vi gør det

for meget nylig også haft embedsfolk i udlandet konkret i storbritannien for at prøve at samle erfaringer op og det har jeg en forventning om

integrationsministeren vil følge til dørs og det

en dialog med med dansk folkeparti og og andre partier dersom der er brug for at der skal

tænker tilbage på på lignende debatter vi har

ikke lykkedes for os

få gjort kål på den her grimhøjmoské

er det også en god dag for imamerne i den moské at det igen ikke lykkedes at gøre det jeg tror dog og jeg har et håb om at der

udsendelser som tv to så glimrende

har lavet så vil se yderligere beviser på noget vi også har hørt om

en rigtig god kilde med masser af udsagn som vi kan bruge

at opløse foreninger og så tage slagsmålet i retten bagefter det er i øvrigt højesteret der som første instans skal pådømme i sådan nogle sager så vi synes

måske et andet sted hen ja det kan da godt ske men så er det her løst altså sådan er det jo

med ulovlige spillebuler der flytter fra det ene kælderlokale til det andet ja men det gør de altså fordi de bliver lukket der hvor de er

fat på andre herre naser khader udtrykte det at de skal stresses ja det skal de nemlig

mangel på forståelse af hvad det egentlig er man har for sig hvad det egentlig er islamkritikken går på hvad det egentlig er der foregår i de her islamistiske miljøer hvoraf nogle af dem

dødsforherligende kulter og hvor man har oplevet

at man er overrasket at man er chokeret hver gang har jeg også oplevet i årevis

femten år siden startede omkring grimhøjmoskeen vi bliver altid alle sammen overraskede og det bør vi måske i øvrigt ikke blive

de moderate imamer vil man gerne støtte

dansk ret imamuddannelse bliver nævnt jamen de uddannelser vi har på universiteterne i danmark er kritiske uddannelser det er

ligger i selve den videnskabelige måde at arbejde på

ingen spørgsmål til koranen så en universitetsuddannelse i et videnskabeligt miljø hvor der ikke må stilles spørgsmål

der fremover det jeg bare helst ikke vil have skal ske igen igen igen er at

går nogle uger efter den sidste udsendelse har været vist og så glemmer vi

indtil den næste afsløring kommer om om fem år det vil jeg

meget nødig skal ske og derfor er vi i hvert fald i dansk

til sinds at holde fast i det her og vi glæder os til de samtaler som statsministeren allerede har

egentlig ligger af beviser

tage fat på de på de første ting og se hvor det bærer hen men igen mange tak til alle der har deltaget i den her

er det forbudt at slå børn og det skal det være så bare lige for at understrege det når nu det er en debat om danske værdier

ikke forholde sig til fru marie krarups udtalelser om at det er okay

moskeen på trods af at dansk folkeparti også anerkender at det

lige kunne se bort fra de to løsninger hvad er det så egentlig

dansk folkeparti præsenterer af løsninger på de problemer vi står over for

hovedparten men rigtig mange is

krigere så det er vigtigt at få lukket det sted

der hvor den ligger så det er i høj grad et præcist

også indset at så er den debat

forbi altså der er nogle ting som det ikke nytter noget

fortsætte med fordi det ikke vil have nogen gang på jorden der

er vi pragmatiske og der er vi realister jeg behøver

eller eller hendes far herre søren krarup eller mig selv som dengang var modstandere af at revselsesretten skulle ophæves det var bare vores principielle holdning netop fordi

forældre og børn som var af meget privat karakter det var

at slå børn og vi står i folketingssalen og diskuterer danske værdier for mig er

grundlæggende i det danske samfund at vi ikke accepterer vold mod børn heller ikke når det er forældre

der slår deres børn så det må da være muligt for

tage afstand fra fru marie krarups udtalelser om at det er okay at slå børn man kan vel ikke både mene at det skal være forbudt

vi kan ikke bare gøre det her for der er sikkert også andre det giver jo ingen mening jeg har sammenlignet

sted i en kælder og så vælger politiet ikke er lukke den fordi

flytter den bare et andet sted hen altså jeg synes det er væsentligt at sige at nu tager vi fat på det her

vi har lige fået dokumentationen vi kender grimhøjmoskeen igennem femten år

statsborgerskaber fra folk som for eksempel abu bilal som har været nævnt flere gange i det

dansk statsborgerskab når man kan yde det og give ham det ved lov

det fra ham igen det er andre ting jeg kunne nævne bunker af ting men jeg tror ikke at

fortsat skal udvikle området og skabe nye jobs vi har derfor brug for en balanceret regulering som både skaber klare rammer for professionelles og privates anvendelse af droner

sikrer de nødvendige hensyn til flyve og personsikkerheden privatlivets fred terrorbekæmpelse og så videre derudover er der behov for at vi kan tilpasse og udvikle reguleringen af området i takt med den teknologiske udvikling derfor kunne det måske også være relevant at overveje om vi skulle evaluere lovforslaget efter et år

ikke mindst set i lyset af den hast som den teknologiske udvikling rent faktisk har på droneområdet den tidligere socialdemokratiske regering tog initiativ til at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe

det er de anbefalinger der nu følges op med det her lovforslag med lovforslaget lægges der op til at det fortsat skal være ulovligt for private

defineret som droner der vejer mindre end fem og tyve

ligeledes fortsat skulle erhverve dronebevis for at flyve i byområder uden for bymæssige områder vil private få lov til at flyve med mindre droner såfremt droneføreren erhverver sig et dronetegn eller er medlem af en anerkendt modelflyverorganisation med forslaget foreslås

også en bagatelgrænse så droner under to

såkaldte mikrodroner og legetøjsdroner kun vil være underlagt ganske få regler fra socialdemokratisk side er vi meget optaget af at vi finder den rette balance

regulering af området på den ene side skal vi sikre privatlivets fred og flyvesikkerheden og på den anden side skal vi også udnytte de job og vækstmuligheder som ligger inden for droneområdet

ingen tvivl om at der ligger store muligheder i droner derfor tror jeg også at det vil være en stor fordel hvis danmark går forrest også

regulering på det her område på fyn investerer

andersen airport i at blive førende test og innovationscenter i europa hvor man kan teste og udvikle fremtidens droneteknologi og syddansk universitet har oprettet den første droneuddannelse af sin art i europa det er med god grund antallet af droneoperatører er allerede steget fra femten til en hundrede og fem og tres på to år og det tal forventes at blive fordoblet i to tusind og seksten derudover konkluderer en analyse fra oxford research at udviklingen inden for civile droner fremadrettet kan skabe op mod femtentusind nye danske arbejdspladser potentialet for droneteknologien må derfor siges at være stort mange brancher som eksempelvis landbruget den maritime sektor offshorebranchen og kommunerne

bruge den nye teknologi med stor fordel ligesom droner kan hjælpe med til at sikre et overblik i forbindelse med ulykker hvad enten der er en brand eller nødstedte til havs på sigt kan eksempelvis pakkeudbringning med droner også være en realitet skal danmark have en førerposition

droneteknologien og dermed sikre vækst og arbejdspladser til landet kræver det politisk vilje og beslutsomhed og det er vi

klar til fra socialdemokratisk side med dagens

synes jeg vi tager et vigtigt skridt i den retning med lovforslaget sikrer vi

den danske dronebranche simpel og klar lovgivning og dermed et forspring

tilpasse sig og drage nytte af den fremtidige eu lovgivning på området som først forventes at træde i kraft om tre år som nævnt

vi også optaget af at sikre privatlivets fred og derfor vil vi fra socialdemokratisk side også i forbindelse med udvalgsarbejdet gå et spadestik dybere i

de foreslåede regler for de såkaldte mikrodroner eller legetøjsdroner i byområder vi mener at der er behov for at være helt skarp når flyvning med disse droner inden for bymæssigt område i tilfælde af at de kan udstyres med kamera det er vigtigt for os at vi sikrer at borgerne ikke kan blive fotograferet på deres egen ejendom imod deres vilje afslutningsvis skal det nævnes at lovforslaget også indeholder

om tilpasning af arbejdsmiljøområdet så reglerne for

det sidste element i lovforslaget er en justering af det såkaldte

bidraget finansierer trafik og byggestyrelsens tilsynsvirksomhed

kan jeg meddele at socialdemokraterne ser positivt på

eu arbejder på lovgivning står der i

lovgivning så håber jeg bare ikke når eu endelig får sig taget sammen til at lave noget lovgivning

rette ind til højre og ændre vores lovgivning så den er i harmoni med eu nu må eu jo kigge efter hvad vi gør heroppe

er forskellige elementer i det her der er nemlig det der handler om erhvervslivets muligheder og de er utallige

der selvfølgelig hensynet til sikkerheden og så er der sidst

vi kigger lidt nærmere på det område så vi er helt sikre på at man ikke kan flyve ind i folks stuer og sovekamre og så videre med de her små legetøjsdroner men alt

jeg synes at det her er noget der virkelig giver erhvervslivet nogle muligheder og muligheder for arbejdspladser så

vil dermed kunne anvendes til både at effektivisere og lette eksisterende opgaver opgaver men også til at udføre arbejde der ikke udføres i dag der er for eksempel et potentiale inden for landbruget i forbindelse med overvågning af marker blandt andet med henblik på analyse af jordbunds og planteforhold dertil kommer en lang række andre opgaver som droner kan løse branchen efterspørger imidlertid klare rammer for dronerne formålet med dette lovforslag er netop at skabe en balanceret regulering for droner på den ene side skal der sikres klare regler

gryende god forretning omkring odense men også andre steder i landet på den anden side skal reglerne tage hensyn til flyvesikkerheden samt modvirke ulovlig brug herunder ulovlig overvågning i strid med privatlivets fred helt konkret lægger lovforslaget op til en ændring af loven om luftfart så droneflyvning i bymæssigt område ligesom i dag kun vil være tilladt i professionelt øjemed og vil kræve standardiserede kompetencekrav til droneføreren i form af erhvervelse af et dronebevis altså en slags kørekort til droner uden for bymæssigt område hvor risikoen for skadeforvoldelse og brud på regler om privatlivets fred er mindre skal droneføreren have kendskab til de mest grundlæggende regler for flyvning med droner ved erhvervelse af et dronetegn derudover stiller lovforslaget klare krav til dronernes synlighed for myndigheder og borgere samt digital

fordel for det sikkerhedsmæssige aspekt så man altid kan se hvem der flyver

særlig grundet lettelser af administrative byrder for erhvervslivet på droneområdet

legetøj for børn og unge de helt små droner og derfor foreslås det at man indfører en bagatelgrænse på to hundrede og halvtreds

droner der hører under den grænse vil kun være underlagt ganske få regler sammenfattende er det et godt og balanceret lovforslag som venstre kan støtte jeg skulle hilse fra ordførerne

radikale venstre og det konservative folkeparti

ved nærmere bestemmelse jeg har talt mig frem til at der er ikke mindre end trettende der skal sikkert nok være flere men jeg har talt mig frem til i hvert fald tretten af den slags bemyndigelser

noget vi bryder os meget om i enhedslisten men det afspejler naturligvis at det her

er et område under hastig udvikling og forvandling

skal sidde her hver anden måned og vedtage nye lovforslag på området

er selvfølgelig at sikre flyvesikkerheden det er også

slags droner også de helt små såkaldte legetøjsdroner jeg bemærker at der i i sidste øjeblik er kommet et høringssvar fra datatilsynet

allerede nu udbedt mig et tillæg til høringsnotatet hvor man kommenterer det

og det betyder selvfølgelig at man ligesom tilrettelægger lovforslaget

kommet for at blive i meget meget stor stil det er jeg slet ikke i tvivl om og

derfor er det nødvendigt med regulering og krav til droneførere vi synes det er godt at man fastholder en vægtgrænse

men vi synes det er skidt at den kan ændres administrativt

ikke i tvivl om at det betyder ændringer ændringer i opadgående retning dronerne vil i så tilfælde blive tungere og tungere bare man kan henvise til at de bliver mere og mere sikre

at man laver en bagatelgrænse på de her to

flyvning gives fuldstændig fri uden krav til dronefører og uden begrænsninger

da man samtidig laver nogle bemyndigelser til at

tillade mikrodroner mikrodroner i bymæssig bebyggelse søreme

der er mange tusinde mennesker hvis det skal være tilladt for en otte årig at flyve rundt

at fastsætte nogle afgrænsede områder hvor

her og hvor man jo ikke generer andre mennesker vi tror faktisk

af droner såkaldte legetøjsdroner og mindre droner i det hele taget det tror vi sagtens kan blive situationen de er så billige at anskaffe efterhånden og hvis hvem som helst må flyve med dem tror vi virkelig

at der laves nogle

vi tror virkelig man kan komme til at gøre

vi synes det er skidt at man laver et såkaldt dronetegn det

nemmere at få end at trække et bevis i en automat

det er selvbetjening og det er bare oplysning om grundlæggende regler der foregår ingen registrering

kun skulle kunne flyves hvis man havde et dronebevis som forlanges i forbindelse med flyvning i bymæssig bebyggelse og hvor det også det synes vi er godt

for usikkert det opfylder ikke helt formålet

der vil man gå som i den øvrige arbejdsmiljølovgivning nu

vi var imod da man i sin tid ændrede arbejdsmiljølovgivningen gik fra fem til ti ansatte som krav

på det her område fordi man har forringet det på et område synes vi ikke man skal gøre det på et andet område så vi vil stille ændringsforslag om at det her tages ud

tilfredse med at man går stille og roligt til værks hvis man

der er ingen tvivl om at området vil udvikle sig og at lovgivningen et eller andet sted vil halse efter nok også i dette lys skal man så se de forholdsvis mange bemyndigelser vi synes også der er

det reguleringsregime man udfolder

heller ikke man gør her når man opererer med et dronetegn på en så forholdsvis

for liberal alliance er det især vigtigt at værne om privatlivets fred

set lige meget om det krænkes af det offentlige eller det private og det mener vi at dette regelsæt kan medvirke til

er indarbejdet nogle muligheder for løbende at opdatere den lovgivning så den flugter bedre med udviklingen droneindustrien er stadig i sin vorden og udviklingsmulighederne taget i betragtning

mener vi at det her åbner mulighed for et kommende dansk eksport og udviklingseventyr

regionalt testcenter i odense som det også

af andre det så vi gerne blive et nationalt testcenter og vi så

det er vigtigt at vi i den her lovgivning allerede nu kigger en god del længere frem end det vi lige kan se foran os især udviklingen på flyvning beyond visual

og vi bør kridte banen op både for testcenteret og for alle de virksomheder også internationale som udvikler på dette område og som ønsker at gøre brug af testcenteret så de ikke holdes tilbage af at skulle søge dispensationer til hvert eneste lille nyt projekt men at vi allerede i

jeg er naturligvis klar over at der i lovbemærkningerne nævnes at den her type flyvning kun er på teststadiet og at der skal indhøstes erfaringer på området og at flyvningen uden for synsvidde på sigt vil

kunne overgå til de standardiserede betingelser

kunne rigtig godt tænke mig at vi fortsatte ministerens fremsynede ønsker på droneområdet endnu videre allerede

så vi fremtidssikrer et potentielt stort dansk nicheerhverv det er klart at vi også skal have fuld opmærksomhed på den sikkerhedsmæssige side af droneflyvningen både i forhold til dronestandarder

vi er i gang med allerede i eu regi

til flyverettigheder vægtgrænser og andre sikkerhedsparametre jeg ser at der er gjort et godt stykke arbejde i

har også allerede nu fået henvendelser fra folk i branchen som er bekymret for om det er nok alternativet støtter altså fuldstændig op om

men ønsker i udvalgsarbejdet at blive klogere på sikkerhedsaspekterne og ikke mindst på

og i forhold til at beskytte privatlivet når droner flyver over privat grund

folketinget griber til regulering på det her område

man med det her lovforslag nu også har fået ryddet op i alle hjørner men det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning sf

i dag kan vi roligt konstatere at droner er langt mere end legetøj

at løse myndighedsopgaver hvis vi får

også mulighed for at skabe arbejdspladser man forventer faktisk at der frem mod to tusind og halvtreds kan skabes op mod

i eu det synes jeg bestemt også

skabt fælles droneregler og at vi må forvente at der

to tre år inden forhandlingerne er færdige og endelige regler foreligger det mener jeg ganske enkelt ikke at vi kan vente på

branchen efterlyser klare rammer og bedre vilkår

med nye regler kan vi medvirke til at danmark bliver et

når det kommer til at udnytte droners store potentiale

have opdateret luftfartsloven og lovforslaget hviler ligesom på to nøgleord erhvervsfremme og sikkerhed og lovforslaget vil gøre det lettere at være dronevirksomhed både administrativt og økonomisk vi fjerner kravet om dispensation for luftfartsloven for virksomhederne og det betyder at en stor byrde forsvinder for dem sikkerheden vil

til at stille krav om uddannelse og kendskab til reglerne så brugerne ved hvad de må

personligt dronetegn og dronebevis altså det man kunne kalde et kørekort det ligner det

vi også kender fra andre transportformer det skaber større fleksibilitet på arbejdsmarkedet og det er

i en industri der udvikler sig og som har brug for dynamik sikkerheden vil også blive søgt tilgodeset ved at vi stiller krav om at dronerne er synlige for myndigheder og borgere allerede i dag skal dronen have et fysisk mærke på men vi vil godt gå videre i form af en digital id sådan en slags elektronisk nummerplade for droner med en digital nummerplader kan vi give befolkningen en yderligere tryghed det skal være lettere at vide hvem der flyver hvor og med en digital nummerplade skal man elektronisk kunne identificere dronen på afstand

med lovforslaget forbereder vi os på at indføre en digital nummerplade

vil således give gode klare og mere tidssvarende rammer for droneflyvning

er også nogle ting omkring hensynet til privatlivets fred for på den ene side skal der skabes klare vækstvilkår for erhvervslivet men på den anden side skal reglerne også tage hensyn til flysikkerhed privatlivets fred og modvirke ulovlig brug af

det nogle af ordførerne var inde på

lige knytte et par ord til lovforslaget søger at understøtte de her regler ved at sikre overholdelse af bestemmelserne om sikring af privatlivets fred med lovforslaget lægger vi op til at droner over bagatelgrænsen kun må anvendes i bymæssige områder hvis der er professionelle formål

og for at få et dronebevis skal man blandt andet have modtaget undervisning i relevant lovgivning herunder om bestemmelser om sikring af privatlivets fred med lovforslaget

kunne blive fastsat regler om flyvning over såkaldt sikringsmæssigt kritiske områder eksempelvis

dette skal ske efter forhandling med justitsministeren men droner er jo også som nogle var inde på legetøj for børn og unge det skal vi selvfølgelig imødekomme

vi at der indføres en bagatelgrænse for de allermindste droner altså droner under denne vægtgrænse vil kun være underlagt få regler og tanken er i første omgang at kunne fastsætte en vægtgrænse på to hundrede og

til at lege med droner under fornuftige forhold men jeg er opmærksom på at legetøjs og

fastsætte regler for droner som bærer kameraer herunder også droner

besætningsmedlemmer eller derover og i de små virksomheder med under ti ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet foregå ved løbende personlig dialog mellem arbejdsgiveren og de ansatte besætningsmedlemmer og det er jo helt i overensstemmelse med de generelle regler i

til for bedre at opnå balance mellem indtægter og omkostninger

således at satsen for

kroner for sådan at runde lidt af

samfund til glæde for borgere og erhvervsliv med lovforslaget rammer vi den balance det er i hvert fald meningen at reglerne bliver klarere og mere tidssvarende og sagsbehandlingen for erhvervslivet forenkles der tages behørigt hensyn til sikkerheden så ulovlig brug og brug i strid med regler som sikrer privatlivets fred bedre kan adresseres men jeg vil godt sige her

hvor vi jo har drøftelsen at

hvis udvalget og det kan udvalget tage stilling til var af den opfattelse at jeg kunne tage mine eksperter

få en teknisk gennemgang i udvalget og der kunne vi så prøve at gå alle de her ting igennem for jeg synes virkelig

noget vi kunne gøre bedre og det er jeg meget villig til det er jo uopdyrket land så det er noget som vi har stor gavn af at hjælpe hinanden med at få bearbejdet

som skal justeres så er vi mere end behjælpelige med det

det gælder altså om at vi finder en

tror kun det her bliver en god succes hvis vi alle sammen er enige om at det er sådan det skal fungere og ellers er det virkelig et område der kan komme til at give os store problemer med at få defineret alle mulige ting så jeg er meget meget indstillet på at vi kunne komme over

kun må bruge droner i professionelt øjemed det det synes jeg

fornuftigt men man åbner jo så alligevel op for at der kan flyves

altså i parker siger man så og jeg var jo inde på det i min ordførertale og jeg synes det giver anledning til lidt betænkeligheder

eller noget som helst og jeg tror

også vi er enige om at der kommer rigtig mange

blive vældig vældig generende for folk

så jeg tror det kan blive vældig generende for folk som ligger i en park eller ved en strand at

her skal være noget fornuftigt noget som vi får håndteret på en måde

alle kan være tilfredse med og jeg vil ikke afvise at der er en pointe i at vi skal kigge på det med parkerne igen

vil vi ikke have dem så

bestemt gerne være imødekommende over for det og tage en snak om det og

associationer til små børn der render rundt men selv droner under to hundrede og halvtreds gram er ikke uskyldige apparater og ministeren var selv inde på

skal der så udvikles nogle regler om og det synes jeg er godt

jo ingen krav til uddannelsen og det er også et pædagogisk middel

det kan også komme nogle ulemper ved det og derfor er vi nødt til

end hvad vi har set indtil nu så herre henning hyllested kan forvente at jeg meget gerne vil være med til at

veje i god forfatning og hvor der er

kunne give god mening at køre en smule hurtigere derfor er vi også fra socialdemokratisk side

nøgternt kigger på hvad det er for nogle veje vi har

stadig væk med et behørigt hensyn til den sikkerhed der skal være på vejene jeg tror vi alle sammen går kolossalt meget op i trafiksikkerhed vi skal ikke sætte sikkerheden over styr men vi ved med den erfaring vi har fra motortrafikveje at

nogle klare konsekvenser

det samme regelsæt der gør sig gældende for motorveje

det her forslag det kunne måske være en idé

vi får kigget på det efter en årrække og ser hvad konsekvensen af det her

er opstået nogle problemer vi skal tænke over en anden ting jeg gerne vil

på hastigheden på vores landeveje nu ved vi godt at vi skal være meget opmærksomme på det med trafiksikkerheden vi havde også debatten da herre kim christiansen

havde et beslutningsforslag her i salen

men der har det altså lydt som om venstre var indstillet på

skulle kigge på udvalgte landeveje altså de steder hvor

trygge omstændigheder og hvor det godt kunne give mening at sætte hastigheden op til måske halvfems

så ikke tager det med i lovforslaget

er positivt at man starter med motortrafikvejene vi ved at det er veje som er i en god forfatning hvor sikkerheden er i orden hvor der

per time på fordi de skal skal sammenlignes med de motorveje hvor det er tilladt at køre hundrede kilometer

eller derover men tidligere

som andre veje og der var bødestraffen jo højere for de samme forseelser

ikke kunne sige sige og derfor var jeg overrasket over ordførerens

godt have en pointe i at hvis man ligefrem gør bødestraffen mindre

takke enhedslistens skarpe ordfører for at være vågen og læse ned i detaljen og være opmærksom på tingene det er med til at gøre at kvaliteten af lovarbejdet her i folketinget vokser

meget vågne ordførere som

mig at ministeren ikke har grebet chancen og så skyndt sig at få det skrevet ind i det her lovforslag men

til stadighed bedre og bedre og mere trafiksikre veje

at hastigheden følger med på de steder hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt

så skal der selvfølgelig også være en

den mulighed for at køre lidt stærkere kræver vi til gengæld også at

det man overholder og jeg er parat til

man så også skal skærpe bødestraffene en lille smule

render på den forkerte side

vil udvikle sig på de her strækninger hvor hvor man øger hastigheden

er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt og det vil sikre en kortere rejsetid og en højere mobilitet for danskerne dermed gør vi det muligt for flere mennesker at få et job eller bibeholde et job samt blive boende på landet eller i øvrigt opretholde en bopæl forholdsvis langt fra arbejdspladsen det giver en stor fleksibilitet på vores arbejdsmarked den kortere rejsetid kan også bevirke at det bliver mere attraktivt at opsøge

rekreative aktiviteter og andre aktiviteter længere væk fra boligen og dermed øge interaktionen imellem de forskellige områder i vores land helt konkret medfører lovforslaget at der afhængigt af om hastighedsgrænsen i dag er firs

i de tilfælde hvor bilisternes gennemsnitshastighed i udgangspunktet er den samme som hastighedsgrænsen den kortere rejsetid vil også være til stor fordel for erhvervslivet som hver dag taber penge på bundlinjen hvis der er for lange rejsetider det er vigtigt når vi taler fart

så er under overskriften fart med fornuft der skal være en god balance imellem mobilitet på den ene side

det som vi opnår med dette

det skal være sådan at fartgrænserne opleves rimelige af bilisterne ud fra de konkrete forhold der er hvis bilisterne

er der større tilbøjelighed til at overholde dem og dermed styrker vi til syvende og sidst trafikmoralen og dermed trafiksikkerheden så kan jeg forstå at

den socialdemokratiske ordfører

er meget ivrig efter at komme videre med mere fart og det er da en glædelig overraskelse der hvert fald stillet et spørgsmål til mig allerede i ordførertalen og tak for

er lidt usædvanligt men men det afspejler jo en vis

iver efter at komme videre og det er positivt

kan da fuldstændig bekræfte at ja venstre er meget optaget af at komme videre med fart med fornuft konceptet også på landeveje men vi ønsker ligesom regeringen

en rapport der er ved at blive lavet i øjeblikket om situationen på landevejene hvor vi

og den rapport forventer vi kommer i løbet af kort tid sådan at der kan fremsættes et lovforslag

øvrigt er det jo også en god idé selv om regeringen har rigtig mange godter i posen og det har den nuværende regering skulle

sprede godterne lidt over tid og ikke fyre det hele af på en gang så jeg ser meget frem til at vi kan stå her om få måneder og behandle et lovforslag hvor vi også kan lave fart med fornuft på landevejene venstre støtter naturligvis lovforslaget og jeg skulle hilse fra mine gode kollegaer i det radikale venstre

enhedslistens synspunkter på det her område er jo velkendte og vi har gentaget vores synspunkter rigtig mange gange fra den her talerstol

som jo er mere optaget af mobilitet og vækst i bilkørslen end man er optaget af færdselssikkerhed liv og førlighed for alle der færdes i trafikken nu ved jeg godt jeg strammer den lidt det er der jo ingen der vil stå op og sige

vi oplever det vi har sagt rigtig rigtig rigtig mange gange farten dræber højere fart giver flere ulykker højere fart giver alvorligere ulykker med flere dræbte og både alvorligt og lettere tilskadekomne

det er ganske almindelig viden som man er i besiddelse af i vejdirektoratet i rådet for sikker trafik

to og fyrre procent af alle dødsulykker

jo ikke af at forhøje hastighedsgrænsen

tværtimod nu vil flere så kunne køre hurtigere men hundrede kilometer per time er altså hundrede

politisk pres som udøves herinde derimod

sætte store spørgsmålstegn ved om det også er et pres der kommer udefra

er bestræbelsen herinde at fartgrænserne skal op hvad enten det er på udvalgte køretøjer eller udvalgte vejstrækninger farten falder det gør den som følge af et øget kontroltryk

vil flertallet altså have folk til at køre hurtigere komme hurtigere frem sætte liv og førlighed yderligere på spil det er da en modsigelse der vil noget vi har set det med tempo hundrede busser

fartgrænsen for tempo hundrede campingvogne behandles

at hastigheden for tunge køretøjer i byer søreme også

har vi forslag om at forhøje

sammen med de meget hede ønsker om flere motorveje

et korstog for bilismen al ære og respekt for det vi mener bare det er en forkert vej at gå samtidig med at man gør hvad man kan for at spænde ben

for udviklingen i den kollektive trafik jeg henviser til den strandede må man

vores forligskreds omkring bedre og billigere kollektiv trafik nedlæggelsen

og så videre i vores optik

giver flere biler dårligere miljø dårligere klima det giver mere trængsel og det er en helt helt forkert vej

konstatere at det man i virkeligheden gør

er at nedsætte bøderne nu gik jeg så ind i det skema der ligger ved lovforslaget og det viser

lige eller også falder bødestraffen ifølge lovforslaget

motortrafikvejsstrækninger som man nu vil udpege

jeg vil tillade mig et par bemærkninger om rådet for sikker trafik for jeg synes også at det er et bemærkelsesværdigt høringssvar som som rådet for sikker trafik har leveret det er det råd som har gennemført et hav af kampagner for bedre færdselssikkerhed det er det råd der har banket det ind i hovedet på

os danskere at farten dræber jeg har altid betragtet rådet for sikker trafik som en vagthund på færdselssikkerhedsområdet jeg synes at rådet for sikker trafik er godt i gang med

udvalgte køretøjer eller på udvalgte

nævnte betingelser og vi mener ikke at effekten på mobiliteten i sig selv vil være stor nok til at begrunde lovforslagets gennemførelse

at de mulige risici for et øget antal ulykker og mere alvorlige ulykker vejer tungere at der også bliver peget på at øgede hastigheder naturligt også vil give øget forurening og øget forbrug

bekræfter os blot yderligere i at dette lovforslag er den forkerte vej at gå

kører alt for hurtigt og ofte hasarderet vi læser jævnligt om bilister der blæser på deres egen

med flere fartkontroller

ofte bare kan trække på skuldrene af en fartbøde

i sidste folketingssamling at fartbøder gradueres efter indkomst og det forslag overvejer vi

genfremsætte

mener vi at det oftere skal føre til fradømmelse af kørekort ved overskridelse

en forhøjelse af hastighedsgrænsen skal naturligvis ske på en færdselssikkerhedsmæssig forsvarlig måde og hastighedsgrænsen vil derfor kun blive forhøjet på de strækninger hvor vejindretningen og dimensioneringen gør vejene egnede til kørsel på op til hundrede kilometer

holder hastighederne nede end at vi forholder os til hvad baggrunden skulle være for at hæve dem jeg synes det er trist for det vil jo efterlade nogle med det indtryk at der sidder nogle partier som har den holdning at uanset

det bliver jeg bare lidt trist over for jeg synes ikke at det er det jeg normalt hører transportordførerne

vi lige har det på plads på motortrafikvejene er jo firs kilometer

allerede i dag fastsat en hastighedsgrænse på halvfems

så er der flere motortrafikveje der er dimensioneret altså bygget og egnet til at

time kræve at vejindretningen tilpasses jeg synes at man skal huske at det jo er det

også derfor at rådet for sikker trafik tilslutter sig lovforslaget om lokalt at give mulighed for at hæve hastighedsgrænsen på motortrafikvejstrækninger hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt

strækninger der opfylder vejdirektoratets anbefalinger vedrørende fysisk adskillelse mellem kørselsretningerne sikkerhedszonens bredde placering og udformning af kryds samt udformningen af til og frakørsler jeg synes

henning hyllested at den der formulering

rådet for sikker trafik

er enige med herre henning hyllested er det godt nok men når de ikke er enige med

man skal prøve at læse det høringssvar

udtrykkeligt det vi lægger ind i vores forslag

jeg jeg genfinder i rådet for sikker trafik derfor synes jeg

det ville være rart hvis det var sådan at folketinget samlet kunne godkende noget

og rent faktisk gælder i de områder som man kan gå ind og sige

jeg ser selvfølgelig frem til den videre behandling

i folketinget og står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte opstå i den forbindelse men jeg vil stadig væk håbe at vi her i folketinget

på adfærd hvor fart jo hører til

at udvikle sikre biler og sikre veje det er også vigtigt selvfølgelig er det det men fart

det har altid været budskabet fra rådet for sikker trafik jeg synes ikke ikke

i deres budskaber er så klare i mælet længere jeg henviser også til et interview der var med sølund dokumentationschefen omkring nytår i politiken

tekniske løsninger med hensyn til biler

at belønne at man gør det i grunden nå det mål man gerne vil nemlig at det bliver mere sikkert at køre på motortrafikveje men der

ud af det men vi synes det er en dum udvikling for

at vi udvikler sikre veje og sikre biler

med alt hvad vi ved om hvor farlig for høj fart er

udvikler sikre veje og sikre biler og derfor om jeg så må sige kompenserer vi nærmest negativt for at vi udvikler hovedveje og sikre biler vi

ikke det fulde udbytte og det synes jeg er beklageligt og

være sikker på at vi laver en passende vvm undersøgelse virkninger ved miljøet

vvm direktivet på tidligere har projekter under

der er vedtaget ved anlægslov været fritaget for direktivets bestemmelser om gennemførelse af en vvm procedure og med lovændringen bliver undtagelsen ophævet der har været en række høringssvar og langt de fleste er positive men der har også været

på at lave de her miljøvurderinger

relevant og noget af det er måske mindre relevant det

det her direktiv nu ikke op med men det gør så op med at vi flytter nogle kompetencer fra naturstyrelsen over til henholdsvis banedanmark og vejdirektoratet

der hvor man skal træffe de beslutninger lave vvm redegørelser for de her store anlægsprojekter

i danmark som som et af de få lande

kompetencerne til vvm proceduren

selv om det kommer nede fra eu så som udgangspunkt

skal det selvfølgelig ske på en måde så der tages hensyn til miljøet og de lodsejere der rammes og vi skal selvfølgelig have belyst konsekvenserne ordentligt

vi integrere miljø og transportpolitikken når vi anlægger vores infrastruktur det sker ved en ny sektorregulering hvor miljø og transporthensynene ikke længere anses som to helt forskellige selvstændige dimensioner

er tale om en helhedstænkning lovforslaget lægger op til

og byggestyrelsen skal overtage de opgaver som naturstyrelsen i dag forvalter det ændrede vvm direktiv skal implementeres i dansk ret fra og med den sekstende maj to tusind og sytten i den forbindelse skal den vvm procedure som vejdirektoratet og banedanmark har fulgt ved gennemførelse af miljøkonsekvensvurderinger høringer i offentligheden

hvis vi ønsker at bevare muligheden for at vedtage anlægsprojekter her i folketinget ved lov og det er utrolig vigtigt at vi stadig væk har den mulighed vi skal ikke have tyske tilstande

for samfundet meget vigtigt anlægsprojekt kan trække ud i årevis det er utrolig vigtigt at vi har muligheden for her i folketinget at tage et politisk helhedsansvar for et projekt herunder de miljømæssige konsekvenser venstre hilser det velkommen at lovforslaget også betyder at vejdirektoratet og banedanmark fremadrettet skal sikre at vvm direktivets krav overholdes når vej og jernbaneprojekter lægges frem og skal vedtages her ved anlægslov

trafik og byggestyrelsen rustet til opgaven svaret er ja for det første sikres det at styrelsen bliver uafhængig af transport

bliver det et krav at styrelsen skal sikre at man råder over den fornødne miljøekspertise i styrelsen til behandling af de her sager så det er vi meget trygge ved og derfor kan venstre stemme for lovforslaget og jeg skulle hilse og sige fra mine gode kollegaer fra det radikale venstre

lovforslag l en hundrede og to om letbanen i ring tre jo i og sig gentages her det er erfaringerne fra metrobyggeriet der

men det er tydeligt at erfaringerne fra metrobyggeriet spøger der lægges vægt på fremdrift frem for

nærmiljø under anlægsfasen i form af støj støv

en mulighed for at klage det udfordrer efter vores bedste bedste overbevisning århuskonventionens krav om at der skal være en hurtig nem og billig klageadgang man kan undre sig over hvorfor regeringen og transportministeriet finder at det er nødvendigt at danmark skal have hele to myndigheder til at håndtere vvm processer også fordi der jo er den afgørende forskel

på det her lovforslag

muligheden for opsættende virkning

som jeg siger metrosagen der i høj grad gør sig gældende her men man kunne også drage en anden konklusion af hele balladen omkring metrobyggeriet man kunne jo gå i tæt dialog med beboerne man kunne drage beboerne ind i planlægningen når man begynder at etablere arbejdspladser man kunne give beboerne let adgang til at klage og til kontakt på byggepladserne når projekterne er i gang

der gik galt ved metrobyggeriet man kunne rykke hurtigt ud når beboerne henvender sig og tage hånd om det problem der måtte opstå

arbejdet så man undgik så meget aften nat og

sig frem som konger uden at lytte eller tage folk alvorligt vi synes at

har et meget grundigt høringssvar hvori de jo gør opmærksom på nogle af de ting jeg også har nævnt for eksempel den indskrænkede klageadgang hvor de jo i høj grad problematiserer om der bliver en økonomisk overkommelig mulighed for at klage når det nu skal foregå ved

sagtens vil kunne indskrives i lovforslaget som klageorgan så man får

det er bestemt ikke lovforslagets intention

som skal fastsættes i loven og ikke være afhængig af den til enhver tid siddende regerings hastværk og forgodtbefindende i en eller anden sag især på det her område hvor der jo som regel da er tale om meget store og indgribende projekter

det vil enhedslisten stille ændringsforslag om vi har sammen med alternativet stillet nogle spørgsmål til l en hundrede og to

relevante i forhold til det her lovforslag l en hundrede og fire og tredive vi synes ikke

spurgt til netop det der med det økonomisk overkommelige ved en domstolsprøvelse

svar tilbage som opridser præmisserne fra en bestemt dom

eu som england har ført imod

at afslutte jeg er næsten færdig så

få en høring med eksperterne på det her område vi havde det allerede i forbindelse med l en hundrede og tre vi

eksperthøring hvor vi får belyst får belyst alle sider

på byggelinjer forundersøgelser ekspropriation og så videre vi har absolut ingen grund til at antage at ministeriet ikke har de faglige kompetencer

som naturfredningsforeningen bekymrer sig om måske har de også en mere pragmatisk tilgang til disse spørgsmål således at vi ikke kommer til at bekoste en

over en motorvej for at tilgodese en enkelt hasselmus eller to det har vi desværre eksempler på jeg tror det var noget med fem million kr det kostede nede ved svendborg

gad musen slet ikke gå

rigtig mange biologer og miljøfolk så mon ikke det går an så ja vi er trygge ved

om miljømæssige konsekvensvurderinger miljøkonsekvensrapporter og anvendelsen af kompetente eksperter det er altså i vores øjne et absolut positivt direktiv der her efter ændringen i to tusind og fjorten også skal udbredes til projekter vedtaget ved anlægslov når vi i alternativet alligevel stiller os skeptisk over for det her lovforslag

bunder det i at vi synes at kritikpunkterne ved lovforslaget overskygger lovforslagets positivt beskrevne intention indskrænkelserne i den administrative klageadgang der desværre også ligger i forslaget er vi slet ikke glade for jeg er naturligvis opmærksom på at ministeriet ministeriet i høringsnotatet ikke er af den opfattelse at der er retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved at afgørelserne indbringes direkte for domstolene den opfattelse deler vi indtil videre ikke og derfor har vi brug for

en videre undersøgelse i form af et ekspertmøde som også nævnt af

enhedslistens ordfører herre henning hyllested for at få afdækket borgernes retssikkerhed ved vedtagelse af det her lovforslag

også bekymrede for om borgernes retsstilling og sikkerheden for en ordentlig natur og miljøbeskyttelse som ellers burde sikres af århuskonventionen eroderes med nærværende lovforslag vi savner mere direkte en henvisning i

også dette har vi brug for

videre at få afdækket ved det nævnte ekspertmøde desuden nævner danmarks naturfredningsforening i sit høringssvar

det er også blevet nævnt af andre ordførere at der kan være et problem i at lægge vvm myndigheden på hele området under trafik og byggestyrelsen vi ser en pointe i det

og mener ikke at byggestyrelsens erfaringer med havnearealer og havnens søområder er et vægtigt nok argument for at samle vvm myndigheden på området under den hat alternativet er som jeg har skitseret altså grundlæggende skeptisk ved om den implementering af vvm direktivet der gennemføres med lovforslaget her ikke flugter ordentligt med direktivet og om borgernes retssikkerhed derved reduceres så vi kan ikke støtte forslaget men vi glæder os til at blive klogere på problemstillingerne i udvalgsarbejdet

og derfor er sf kritisk over for de elementer som er på kant med århuskonventionen metrobyggeriet i københavn var jo på et tidspunkt et rigtig grimt full scale projekt i magtfuldkommenhed det blev der heldigvis rettet op på men alt for sent sf er imod indskrænkningen af klageadgangen det økonomisk overkommelige som det står anført vil vi se kritisk på

ligesom vi mener at organisationer skal have ret til at klage vi vil til gengæld se nuanceret på om man kan hegne den opsættende virkning ind på en fair måde

det derfor stor værdi for borgere og virksomheder her i landet nyanlæg og forbedringer af vej og jernbaneinfrastrukturen har naturligvis også indflydelse på miljøet og miljøkonsekvensvurderinger spiller derfor en fremtrædende rolle når vejdirektoratet og banedanmark skal etablere transportinfrastruktur og det skal det fortsat gøre når det ændrede vvm direktiv skal implementeres i dansk ret fra og med den sekstende maj to tusind og sytten ændringsdirektivet betyder bla at den hidtidige undtagelse for projekter der vedtages ved nationale love det vil sige vores danske anlægslove er ophævet og det betyder at vi fremover skal have implementeret en vvm procedure for

egentlig ændring i forhold til den tidligere retstilstand da de transportprojekter som vi hidtil har vedtaget ved anlægslov

hvis vi ønsker at bevare muligheden for at vedtage anlægsprojekter i folketinget ved lov for regeringen er det afgørende at de store og samfundsmæssigt væsentlige anlægsprojekter på det statslige vej og jernbaneområde fortsat kan vedtages

en styrke at der sikres en solid politisk debat og stillingtagen til de projekter som ofte har betydelige samfundskonsekvenser herunder for borgere og virksomheder vækst og økonomi og selvfølgelig også for miljøet regeringen har således til hensigt at implementere det ændrede vvm direktiv i dansk ret på en sådan måde at denne tradition for folketingets godkendelse af større anlægsprojekter på transport og bygningsministeriets område kan bevares så det er en bevaring vi taler om implementeringen giver os samtidig en oplagt mulighed for at nytænke transport og bygningsministeriets sektorregulering på vej og jernbaneområdet og sikre at miljøpolitikken i langt højere grad

det er optimalt for hverken miljøet eller transportinfrastrukturen at vores anlægsprojekter gennemføres i to isolerede søjler hvor den ene søjle vedrører

af transportinfrastrukturen og den anden søjle vedrører de miljømæssige konsekvenser dette måtte medføre vi skal anerkende at der ikke kan drives en fornuftig og bæredygtig transportpolitik uden at miljøpolitikken er et integreret element og de to vigtige politikområder miljøpolitik og transportpolitik skal ses i en sammenhæng det vil skabe det bedst mulige grundlag for at mindske de negative virkninger af projekterne

derfor at det fortsat er vejdirektoratet og banedanmark der sikrer at vvm direktivets krav overholdes når vi skal vedtage vej og jernbaneprojekter ved anlægslov

fortsat udgøre den samlede bemyndigelse inklusive en vvm tilladelse til transport og bygningsministeren til at igangsætte og gennemføre vej og jernbaneprojekter og disse projekter skal ligesom i dag stadig ikke have en

administrativ vvm tilladelse

det er dog klart at vejdirektoratet og banedanmark ikke skal miljøgodkende de projekter som de selv er anlægsmyndighed for det foreslås derfor at det fremover er trafik og byggestyrelsen der skal være tilladelsesgivende myndighed når vejdirektoratet og banedanmark søger administrativ vvm tilladelse til statslige vej og jernbaneprojekter det vil sige at trafik og byggestyrelsen fra og med den sekstende maj to tusind og sytten vil overtage de opgaver som i dag

varetages af naturstyrelsen og dermed vil transport og bygningsministeriets egne styrelser fremover skulle tænke miljøpolitikken ind i transportpolitikken for alle ministeriets projekter det vil sige både de projekter der vedtages ved anlægslov og de projekter der meddeles administrativ vvm tilladelse

rolle som vvm myndighed på det administrative område vigtigt for mig at understrege at styrelsen allerede i dag har erfaring med at miljøkonsekvensvurdere projekter efter gældende vvm regler trafik og byggestyrelsen er nemlig vvm myndighed i forhold til havneprojekter og med lovforslaget er det så hensigten at trafik og byggestyrelsen skal trække på denne erfaring og udbygge den til også

tanken at trafik og byggestyrelsen skal oparbejde samme solide viden om miljøkonsekvensvurderinger af vej og jernbaneprojekter som vejdirektoratet og banedanmark allerede i dag

disse projekter det er i den forbindelse forventningen at trafik og byggestyrelsen vil kunne drage fordel af at styrelsen ved vurdering af miljøet alene skal forholde sig til et begrænset antal projekttyper

af projekttyper samtidig sikres det i lovforslaget at trafik og byggestyrelsen er fuldt ud habile til at varetage denne opgave dette sikres for det første ved at trafik og byggestyrelsen gøres uafhængig af transport og bygningsministeriets departement når styrelsen skal varetage de miljømæssige opgaver i relation til statslige

styrelsens uafhængige rolle i disse sager er jo ikke ny allerede i dag er trafik og byggestyrelsen uafhængig af departementet som sikkerhedsmyndighed på jernbaneområdet der stilles for det andet krav om at trafik og byggestyrelsen skal sikre at den har eller efter behov kan få adgang til tilstrækkelig ekspertise til at undersøge miljøkonsekvensrapporterne dermed bliver projekterne underlagt en objektiv miljømæssig vurdering som har samme miljømæssige faglige standard som naturstyrelsens vurdering har i dag det sikres også med lovforslaget at berørte myndigheder og offentligheden i overensstemmelse med vvm direktivet bliver inddraget og får lejlighed til at udtale sig inden trafik og byggestyrelsen skal træffe afgørelse om et statsligt vej eller jernbaneprojekt skal tillades berørte myndigheder kan for eksempel være naturstyrelsen miljøstyrelsen og de kommuner hvor projektet skal gennemføres og disse myndigheder får altså ligesom offentligheden også lejlighed til at kommentere

de oplysninger som fremlægges som led i miljøkonsekvensvurderingen miljøkonsekvensvurderingen vil derfor have samme standard som hidtil herunder med de forbedringer det ændrede vvm direktiv giver lad mig give et eksempel på det selv om vvm direktivet kun stiller krav om en frist på tredive dage

over miljøkonsekvensrapporter ønsker regeringen at sikre tilstrækkelig tid til borgerinddragelsen vi har derfor valgt at fastholde at miljøkonsekvensrapporter ligesom i dag skal være i offentlig høring i mindst otte uger det er med andre ord regeringens hensigt med denne implementering af vvm

transport og bygningsministeriets område at der ikke bliver gået på kompromis med de faglige vurderinger og undersøgelser der skal foretages i forbindelse med anlæg og drift af statslige vej og jernbaneprojekter ligesom det også efter den sekstende maj to tusind og sytten vil være sådan at transport og bygningsministeriets anlægsprojekter bliver gennemført

i transportministeriet hvorunder

anlægsmyndighed men også skal til at være miljømyndighed vi så det jo i fuldt flor ved lige nøjagtig metrobyggeriet hvor transportministeriet sammen

i sagen men samtidig da vi ændrede anlægsloven tror jeg

ind og blev hvad skal man sige miljømyndighed der kan jo meget meget nemt i det spil opstå nogle interessekonflikter jeg bemærker

trafikstyrelsen skal være fuldstændig uafhængig af departementet og

på ekspertise